nitten mette abildgaard og søren pape poulsen beslutningsforslag nummer

afgørelser for borgere og andre interessenter eksempelvis for os her i folketinget og advokater og

slå fast at det her har været et ønske fra et et bredt udsnit af folketingets partier

derfor er det også positivt at der allerede i

taget de indledende skridt til at føre planerne om en åben domstolsdatabase ud i livet

i socialdemokratiet glæder vi os over dette og vi ser frem

af databasen lovforslaget skal også sikre mere effektiv behandling af sager i den borgerlige retspleje med forslaget sikres en bedre ressourceudnyttelse og en bedre service for de involverede aktører set med socialdemokratiske briller er det et forslag som det er meget svært at være imod

at der i forbindelse med lovforslaget tages

hensyn til de borgere der ikke har adgang til it og som derfor har brug for alternative løsninger eller ekstra

tager hensyn til de borgergrupper der kan have svært ved at bruge digitale løsninger derfor glæder jeg mig over at der netop i den her sag tages hensyn det er klogt at man starter processen i små bidder det er fornuftigt at man starter med at afprøve systemet

vestre landsret for på den måde at sikre kvaliteten så det endelige resultat kan udrulles til hele landet med succes det er vigtigt at man

der skal til for at de grupper der kan have svært ved det digitale får en fair mulighed for at være med

man samtidig tager hensyn til de grupper for hvem det ikke er muligt at kommunikere digitalt det vil vi selvfølgelig

en prøveperiode som min kollega fra dansk folkeparti talte om foreløbig ved retten i horsens og

er noget vi ser frem til med rimelig spænding

det er noget der kan lette sagsbehandlingen for retterne men også for rettens brugere der er en ting vi skal være meget opmærksomme på i den her sammenhæng

i retten herunder at fremlægge bilag der er blevet en tendens i dansk retspleje til at man

noget som retssikkerhedsmæssigt kan nå et betænkeligt omfang og hvor i hvert fald mindrebemidlede døjer med at være med med samtidig med at man overdænges med bilag det der

bliver ikke mindre af at det nu fremover bliver muligt at trykke på en knap

retten endnu flere bilag tilsendt

at selvfølgelig kan vi støtte forslaget på det her punkt den anden del af forslaget går på at der skal oprettes en domsdatabase også det kan vi selvfølgelig støtte det har været fuldstændig tilfældigt i hvilket omfang folk har kunnet få fat i utrykte domme til brug for retssager alle har kunnet slå op i ugeskrift for retsvæsen karnov og hvor man ellers har kunnet finde dem

sidde med en utrykt dom hvad enten det måtte være en landsretsdom eller byretsdom det har været mere eller mindre tilfældigt vi glæder os til at der kommer system

således at alle har lige

også det vil kun være en forenkling og en billiggørelse af sagsbehandlingen venstre kan selvfølgelig støtte forslaget

det har været et ønske fra alle partier i

at få oprettet domsdatabasen og det er selvfølgelig

i et demokrati og når vi har teknikken til

digitalisering og en database

skal vi selvfølgelig udnytte den og det er jo

de borgerlige sager eller de civile sager og nogle enkelte straffesager der kommer med det er nok ikke dem

allerhelst vil snage rundt i

skal der nok blive åbenhed omkring det hele

databasen til også at give journalisterne adgang til nogle af de mindre anonymiserede domme selvfølgelig under det ansvar som de nu engang er pålagt i deres arbejde

sige at det nødvendigvis er det vi skal gøre men jeg

for at få så meget åbenhed som overhovedet muligt

vi stadig væk behandler borgernes identitet og anonymitet ordentligt

når det er er sagt og fejret

den del der handler om digitaliseringen af sagsportalen det er jo et naturligt næste skridt kan man sige i den verden vi lever i at også danske domstole bliver digitaliseret i deres sagsbehandling og det kan vi

er rigtig vigtigt at udsatte borgere og

med fysisk psykisk funktionsnedsættelse også har muligheden for at følge med og ikke bliver udelukket

skal have en mulighed for at blive undtaget fra at bruge den digitale løsning men også at den digitale løsning i sig selv skal være så let tilgængelig at man ikke udelukker flere end

det er er noget der optager os

kan blive undtaget ud fra en konkret vurdering altså at der ikke er nogle sådan bestemte objektive kriterier

skal opfylde men at retterne selv kan vurdere hvornår de borgere de har med at gøre har behov for

grupper i vores samfund som ikke har så nemt ved

er blevet løst på nogenlunde passende vis med det her

så holde øje med i retsudvalget er at sørge for at

så også bliver brugt til at vi faktisk får kigget systemet efter for fejl før

en naturlig sammenhæng med statens øvrige digitaliseringsstrategi og vi bemærker også også den brede opbakning som forslaget har haft i høringsfasen set fra liberal

synspunkt er det ganske fornuftigt at digitalisere domstolenes sagsbehandling og dermed følge den generelle udvikling vi ser overalt i vores samfund

lovforslagets forslag om oprettelse af en digital domsdatabase er et væsentligt element i forslaget og en klar forbedring af retssikkerheden og vi vurderer at det vil øge

tilgængeligheden gennemsigtigheden og åbenheden vi hilser det derfor velkommen at man med dette forslag vil sikre de nødvendige lovændringer der skal til for at oprette

men håber samtidig at man ved oprettelsen herunder i pilotprojektet vil drage lære af de mange erfaringer det offentlige synes at have

den foreslåede database bliver en succes på dette meget vigtige område vi er naturligvis som øvrige partier optaget af at digitaliseringstiltag ikke på den ene side styrker retssikkerheden for visse grupper mens den reelt svækker retssikkerheden for andre på derfor er vi meget opmærksomme på anonymiseringsproblematikken ved offentliggørelse

også opmærksomme på om der er tiltag der kan sikre de borgere der ikke umiddelbart har nogen mulighed for at benytte

muligt efter vores opfattelse i forlængelse af overgangen til digital post fra det offentlige

man undgår unødvendigt bureaukrati for de grupper for hvem dette måtte være aktuelt

for at modtage digital post fra øvrige offentlige myndigheder kunne arves fra den ene offentlige myndighed

løsninger det være sig borgere med særlige behov ældre udviklingshæmmede demente socialt udsatte eller eksempelvis udenlandske borgere herboende udlændinge eller virksomheder

lovforslaget

skridt i den rigtige retning netop brugervenlighed er et nøgleord i den her sammenhæng for det er afgørende at vi ikke afskærer dele af befolkningen fra adgang til domstolene dele af befolkningen som måske ikke har de nødvendige digitale færdigheder eller på anden måde er forhindret i at benytte det nye system derfor synes vi også det er positivt at lovforslaget lægger op til muligheder for både vejledning og fritagelse for anvendelse af sagsportalen alternativet lægger stor vægt på at de grupper af eksempelvis ældre som ikke har mulighed for at komme på nettet eller andre med fysiske eller psykiske handicap som ikke kan forventes at kunne anvende det nye system

eller helt at blive fritaget for digitaliseringen samtidig

er det vigtigt at domstolene yder en omfangsrig og forståelig vejledning for de borgere der har brug for det herunder de grupper som ikke kan blive fritaget for digitaliseringen ud over sagsportalen er digitaliseringen nødvendig for at oprette en anden del af lovforslaget nemlig en domsdatabase databasen

vil skabe mere åbenhed og større gennemsigtighed i domstolenes afgørelser hvilket vi også

lovforslaget om jeg så må sige implementeres eller sættes i gang

indhentes inden der bliver en fuld udrulning det tror jeg vi har lært af en række andre projekter og og det er rigtig rigtig godt at se men jeg glæder mig også som enhedslistens ordfører til en fuld udrulning så også domsdatabasen bliver tilgængelig på en række

mig over det som vel bør være og og efterhånden også er almen praksis altså at der tages hensyn til de borgere som ikke har de digitale muligheder

det arbejde så fuld opbakning fra

mener jeg også at vi i udvalgsarbejdet netop skal se

er fremkommet blandt andet fra dansk journalistforbund

nemhed for at at journalisterne kan tilgå arbejdet men selvfølgelig med respekt for borgernes datasikkerhed vi hæfter os også ved indfasningsperioden og brugervenligheden fritagelse for at kunne anvende digitalisering er nødvendig da der stadig væk er grupper for hvem det vil betyde store problemer der

svække deres retssikkerhed når det er sagt

at sf er meget begejstret for det her lovforslag og ser

der jo ikke har it kompetencer så det ikke forhindrer nogen i

at sørge for at domstolene følger med denne udvikling hvilket er til gavn for både brugerne af domstolene

giver samtidig mulighed for at der kan gives større indsigt i domstolenes afgørelser og det er med til at styrke befolkningens tillid til danske domstole

er nævnt i dag indeholder lovforslaget på den baggrund to hovedelementer for det første foreslås det at der gives mulighed for at retsprocessen i civile sager digitaliseres

for det andet foreslås det at det bliver muligt at oprette en digital domsdatabase hvor domme der er afsagt ved domstolene kan gøres tilgængelige gratis for enhver at se

forslaget vedrørende digitalisering af retsprocessen medfører at langt de fleste civile sager fremover skal behandles digitalt på en sagsportal alle dokumenter som retten og de involverede i en retssag på nuværende tidspunkt sender til hinanden skal fremover som udgangspunkt meddeles via denne portal på den måde kan der blandt andet ske en hurtig udveksling af sagens dokumenter og der skabes bedre overblik over sagen for alle involverede ligesom papirbilag og brevpost kan udfases langt de fleste af rettens brugere vil opleve det som en bedre service og en mere tidssvarende ordning som samtidig vil effektivisere sagsbehandlingen ved domstolene det er naturligvis centralt at parter der enten ikke kan eller må forventes ikke at kunne benytte sagsportalen ikke afskæres fra at kunne varetage deres interesser under en retssag

nogle borgere har særlige behov personer med visse handicap psykiske lidelser hjemløse eller borgere med sprogvanskeligheder og der skal derfor være hjælp til betjening af sagsportalen tilsvarende skal der tages hensyn til borgere som ikke har mulighed for at tilegne sig it kompetencer det er i lovforslaget forudsat at domstolene fremover skal yde hjælp til dem som ikke kan eller har svært ved at bruge portalen retterne skal derfor hjælpe og vejlede personer med at anvende dem på den måde bliver bliver også de mindre it kyndige borgere efterhånden mere digitalt selvhjulpne herudover giver lovforslaget mulighed for at personer der selv med hjælp og vejledning fra retten ikke kan anvende sagsportalen kan blive fritaget

de personer der fritages vil fortsat have mulighed for at blive betjent på en anden måde end den digitale og de vil som hidtil kunne kommunikere med retten når de er involveret i en retssag per post eller per e mail det foreslås at sagsportalen gradvis tages i brug det fremgår af lovforslagets bemærkninger at der i en pilotperiode

første januar to tusind og seksten alene vil blive stillet krav om benyttelse af sagsportalen ved retten i horsens og vestre landsret herefter vil portalen i løbet af nogle måneder blive taget i brug i resten af landet det er forventningen at alle landets domstole ved begyndelsen af to tusind og sytten vil være i stand til at anvende portalen der er i lovforslaget taget højde for at der kan indtræde tekniske udfordringer som skal løses

forventes digitaliseret med de ord vil jeg endnu en gang takke ordførerne for en god debat jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget her i folketinget og står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål

regeringen har valgt at genfremsætte det

derfor er vi socialdemokrater meget optaget af at vores politi har de nødvendige ressourcer og redskaber til at forhindre terrorister i at komme til danmark og lykkes med deres usmagelige attentater og gerninger fordi terroristerne konstant udvikler nye metoder og bevæger sig over grænser skal vi selvfølgelig sikre at vores politi har de nødvendige kompetencer og redskaber til konstant at være to skridt foran terroristerne skal

det er baggrunden for det

og det er baggrunden for at vi socialdemokrater støtter forslaget lovforslaget indebærer en ændring af toldloven så luftfartsselskaberne får pligt til at give told og skatteforvaltningen oplysninger om passagerer og besætning på luftfartøjer som virksomhederne er i besiddelse af desuden ændres lov om politiets efterretningstjeneste så told og skatteforvaltningen skal videregive oplysninger om passagerer og besætning

til pet hvis tjenesten vel at mærke vurderer at oplysningerne kan have betydning i forhold til terrorbekæmpelse jævnfør overtrædelser af straffelovens kapitel tolv og tretten

kan gøre brug af disse når vi giver

skal vi naturligvis altid

og beskyttelsen af danske statsborgere over

ligger inden for rammen af denne afvejning

derfor kan vi støtte forslaget her i dag og derfor indgår vi gerne i aftaler der giver politiet og pet de bedst mulige forudsætninger for

men

en overvågning af helt almindelige mennesker som ikke har gjort noget som helst kriminelt og som slet ikke er mistænkt for

grænse hos socialdemokraterne for hvor meget overvågning

retssikkerheden det også er

oplysninger og

jo ingen sikkerhed for at det lige præcis er en terrorist

det er sådan set også herre og fru danmark

overvåge på den her måde hvordan forholder ordføreren sig

i anden omgang være noget af det som tilsynet ville

kunne opfange og påpege var uhensigtsmæssigt og så er det klart

i folketingets pligt at indskærpe

jo selv været inde på i forhold til tilsynet men det bliver gemt og

ordføreren forskellen mellem det som vi

er en masseindsamling og masseovervågning af borgerne

trine bramsen set i lyset af at der ligger en klokkeklar dom fra eu domstolen om at man ikke

at de så deles med efterretningstjenesterne så de kan fange

rejsende på tværs af landene og det synes vi socialdemokrater er rigtig fornuftigt at de bliver delt

tilvejebringe oplysninger der kan sikre danmark og danskerne bedre imod trusler fra kyniske terrorister for dem skal vi selvfølgelig give kamp til stregen et vigtigt skridt i denne kamp er at sikre muligheden for

spotte faren inden den bliver livstruende jeg vil ikke lægge skjul på at et forslag om et pnr register er vand på dansk folkepartis mølle

vi har ønsket os og set frem til længe det er vores indtryk at et pnr register vil vise sig som et vigtigt redskab i kampen mod terror og kampen for danskernes tryghed da det øger efterretningstjenestens mulighed for at få adgang til informationer der kan varsle at en trussel er på vej i vores retning vi ser derfor frem til at få gennemført forslaget som vi er sikre på vil være til gavn for pet i arbejdet på at eliminere eventuelle sikkerhedsrisici og dermed til glæde for danskernes tryghed jeg kan derfor på dansk folkepartis vegne

af om personer med tilknytning til terrorvirksomhed er på vej til eller fra

mere effektiv

det er og bliver selvfølgelig et spørgsmål det kan jeg også høre på de spørgsmål der allerede er stillet

en afvejning af retssikkerhed

for overvågning retssikkerhed

terrorefterforskning

sådan er det vi kan sagtens have et samfund hvor alting er baseret på ethundrede procent retssikkerhed og hvor der overhovedet ikke er overvågning men vi har altså også undskyld jeg siger det i to tusind og femten en deraf følgende risiko i det her tilfælde

hvis tjenesten vurderer at oplysningerne kan have betydning for varetagelse af pets opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af blandt andet terrorisme og spionage det vil altså sige at pet via skat kan få adgang til pnr oplysningerne om navn rejserute destination dato flyselskab medrejsende kontaktoplysninger og så videre venstre finder at lovforslaget er et nyttigt redskab i kampen mod mod terroristernes krydsning af grænserne

et pet tilsyn der skal kontrollere at oplysningerne kun vil blive brugt til det som vi har givet mandat til her i folketinget oplysningerne bruges i forvejen i dag af de danske toldere de har adgang til dem og dansk politi har også adgang til en række

nu får pet dem også med dette forslag venstre kan

spørgeren har selvfølgelig ret i at tingene

nogle ting som nogle mennesker vil mene kunne gå til grænsen af deres retssikkerhed det mener jeg nu ikke jeg

og politiet som vi i øvrigt gerne vil have

pet folkene begynder at kunne sammensætte forskellige menneskers rejsemønstre

ville næppe heller være anledning nok til at gå i byretten og få en kendelse på det

den er alligevel med til at give det samlede billede

rejsemønstre og andre ting kombinere

så får man måske et billede af at der er en person som kunne være under konkret mistanke men når ordføreren spørger hvorfor

så er det netop fordi puslespillet skal sættes sammen før man finder ud af hvem det egentlig er man

en konkret begrundelse for hvorfor de vil

komme forbi en domstol i behøver ikke at have en grund til at indhente oplysningerne

ske på baggrund af det der med et fint ord hedder det generelle relevanskriterium men

omgår man jo retsplejelovens klare regler om edition altså om at man skal have en konkret begrundet mistanke og en kendelse i hånden før man må få sådan nogle oplysninger

gjort i årevis uden at have hjemmel til det altså omgået retsplejelovens regler og indhentet oplysninger

igen etablerer den her model i stedet for bare en direkte model

hvorfor man ikke bruger retsplejelovens

bestemmelser i stedet for samtidig er omfanget af det her lovforslag

har også indsneget sig en bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte slettefrister det vil sige

at man vil indhente oplysninger om mistænkte syrienskrigere men det er jo ikke hele sandheden

hvis man ville nøjes med oplysninger om mistænkte personer ja så kunne man bruge retsplejelovens regler

hvis tingene skal gå stærkt og det skal de jo nogle gange

med det her lovforslag er at man får mulighed for at indhente oplysninger om ganske almindelige uskyldige borgere og deres rejsemønstre og det vil enhedslisten ærlig talt ikke være være til for at sige

ligeud overvågning er noget man må finde sig i hvis man er mistænkt for at begå eller planlægge kriminalitet

overvågning noget man må finde sig i men hvis man ikke er mistænkt for noget har man altså sine frihedsrettigheder det vil også sige at man har ret til at bevæge sig frit og kommunikere frit uden overvågning

sådan fungerer det i den samfundsform som vi forsøger at forsvare mod terrorisme det sidste jeg

her lovforslag er at det er bemærkelsesværdigt at pet

indhentet dem ulovligt og hvad har man gjort fra

hvad søren har i gang i i kan da ikke bare gå og bryde loven

fremsat lovforslag så det bliver lovligt

har man ikke på nogen måde fremlagt konkrete eksempler på hvor den her lovgivning så er

man siger man vil altså det er oplysninger der har været i

blevet brugt til hvad har de forhindret jeg blev også bange da der var nogle tosser ærlig der gik til angreb i paris

det vi skal huske er at det kun er os selv

hvor man bruger en meget meget skrækkelig og farlig situation til at indskrænke borgernes frihedsrettigheder og give efterretningstjenester og politi flere beføjelser

beskikke en forsvarer og efterfølgende forhåbentlig få afsagt en editionskendelse på at man kan få de og de

politiets efterforskning i de her sager bliver under de omstændigheder

det er jo sådan at man skal finde en balance mellem de ting og det er derfor man efterfølgende

øjemedet ellers forspildes kan få tilgivelse frem for godkendelse i retten og det betyder selvfølgelig at når politiet tilstrækkelig mange gange har fået et rap over nallerne ved

så retter de forhåbentlig ind i fremtiden så det er en generel retssikkerhed vi skal tage i betragtning her hvis det var så nemt kunne vi jo bare indføre den retssikkerhed

nogen interesse i at gøre noget imod åse og vagn men det ændrer jo ikke på

en del af deres ret til privatliv er jo netop at de har lov til at tage til

uden at blive overvåget af staten og uden at staten skal granske i hvad de går og laver fordi de ikke er mistænkt for noget kriminelt

det er det helt helt principielle i det dernæst må man jo sige at netop det at

vil bruge det her til at analysere rejsemønstre kombineret med at man også logger vores telefondata

jeg vil sige det sådan at nationens sikkerhed står mig meget nær og demokratiet står mig meget nært

imod at det skal udvikle sig til et masseovervågningssamfund

al for stor lid til hele det her med big data og tro at man kan forudse hvem der er kriminel og hvem der ikke er kriminel ud fra hvad de spiser om bord på flyveren og

lufthavne de mellemlander i når det er sagt

bekæmpelsen af den meget nærværende og aktuelle

tryghed og vi skal bekæmpe det med alle midler

debat og dette lovforslag

med alle de redskaber der er nødvendige

og konsekvent overvågning af de mennesker

adfærd ytringer eller handlinger kan kædes sammen med eller

konkret mistænkes for at ville begå forbrydelser imod staten danskerne eller disses sikkerhed det har vores retsordfører også udtrykt

af dette lovforslag i sidste folketingssamling hvad der derimod ikke bør overraske her ved genfremsættelsen af dette forslag er at vi i liberal alliance ikke kan gå med til at overvågning etableres på bekostning af vores grundlæggende frihedsrettigheder vores demokratiske rettigheder institutioner og retsprincipper vi ønsker ikke

masseovervåge den danske befolkning og det er præcis det der er tale om i det her forslag forslaget her handler om oprettelse af

såkaldt pnr register

vil være muligt at registrere oplysninger om danskerne af den ene grund at de foretager en flyrejse forslaget giver derfor anledning til bekymring endog meget stor

lovforslaget gives skat mulighed for at indhente passageroplysninger om alle danskere der rejser med fly og efterfølgende videregive disse oplysninger til politiets efterretningstjeneste uden en retskendelse der behøver altså

det er en nødvendig pris for at garantere vores sikkerhed og bekæmpe terrorisme det er et grundlæggende dilemma og vi anerkender i liberal alliance til fulde dette dilemma men proportionaliteten i det her lovforslag er altså ikke af en art

frihedsrettigheder som

i sidste ende være en falsk tryghed det vil ikke have den store effekt

for at sikre vores grundlovssikrede rettigheder og vi finder egentlig at disse med alle de lovforslag som har været behandlet her i salen efterhånden er ved at være hjemlede og på plads hvorfor vi ikke kan støtte det nuværende forslag i dets nuværende udformning med disse ord skal

luftfartsselskaberne er i besiddelse af til pet

når man så dykker ned i hvad det er for nogle oplysninger

kan få adgang til oplysninger såsom navn køn fødselsdato

booking og reservationsnummer reservations og udstedelsesdato rejsebureau rejsedato rejseplan herunder forudgående og efterfølgende flyvninger

reservationer eventuelle oplysninger om medrejsende kontaktoplysninger oplysninger om betaling pladsnummer bagage kreditkort og så står der med videre det er ikke uddybet i bemærkningerne hvad det med videre dækker over

i alternativet er vi grundlæggende imod den voksende overvågningstendens

glemmer ukrænkeligheden af vores personlige frihedsrettigheder som er meget vigtige

vi ikke skal lade os skræmme og dermed underminere de helt fundamentale værdier som vi har

og det er retssikkerheden retssikkerheden for den enkelte og det helt fundamentale princip at der skal en retskendelse til hvis man har en mistanke

er i færd med at begå noget kriminelt

svær afvejning og det har debatten heroppe på talerstolen også vist

det angreb som terrorister laver på vores demokrati skal vi ikke selv lave på vores eget demokrati og det er det

redskab men det kan vi kun tillade i tilfælde hvor man konkret er mistænkt for at planlægge kriminalitet overvågning af almindelige borgere derimod synes vi overskrider vores grundlæggende frihedsrettigheder som borgere i det danske demokrati og derfor

være en interesse i at kende nogle rejsemønstre der kan stykkes sammen også for at

om ordføreren virkelig mener at pet har

at overvåge helt almindelige danskere det er jo også

det er jo en diskussion og der er vi altså af den opfattelse at

vi ikke synes det skal være tilladt at overvåge rejsemønstre

at der ikke sker nogen ulovligheder vi synes stadig væk der skal være

en konkret mistanke

det har været en mulighed siden to tusind og seks og

blev der sået tvivl om det juridiske grundlag derfor derfor er det jo først med det lovforslag som blev behandlet i december sidste år l fem og halvfems og så nu med dette lovforslag

optaget af den balance og jeg er enig med den tidligere ordfører i at det sådan set er en svær afvejning det har vi brugt meget meget tid og mange kræfter på det er jo en række oplysninger som allerede bruges i dag af danske toldere

potentielle terrortrusler selvfølgelig

endda ekstremt opmærksom når vi beder private firmaer om at udlevere oplysninger om borgerne så vi kommer til at følge det nøje fremadrettet vi vil selvfølgelig også have fokus på det forslag som europa parlamentet fortsat er i gang med

meget vigtigt at vi er i tråd med eu linjen på det her område

med og

logningsdirektivet som vi i radikale venstre er glade for er aflyst og vi har ikke

er et eu direktiv eller anden eu lovgivning på vej lad os da vente på på det

noget her selvstændigt når der er et arbejde i gang og hvad hvis vi står i den situation at det her i

pnr model skulle skulle vi så implementere den som

det er

i vores samfund det er vi i radikale venstre

helt generelt vi mener at det her ligger inden for hvad vi synes

har haft en meget grundig diskussion i radikale venstre i forhold til hvilke muligheder pet skal have i

i betragtning af hvad øvrige danske myndigheder har

side synes vi at det er vigtigt at flere overvågningsredskaber ikke bare sniges igennem folketinget uden omtanke pet har allerede

og det gør indtryk på mig at rådet for digital sikkerhed mener at der bør være krav om konkret begrundet mistanke om at en passager har tilknytning til en terroraktivitet eller en terrorgruppe det gør indtryk på mig at it politisk forening anfører at

kan indeholde følsomme personoplysninger og kritiserer at lovforslaget ikke indeholder særlige begrænsninger for disse oplysninger

at landsforeningen af forsvarsadvokater i sit høringssvar taler imod lovforslaget og opfordrer til at der som minimum skal foreligge en dommerkendelse og det gør absolut indtryk på mig at datatilsynet anfører

og de er meget godt inde i det her

skarpe vendinger som man nu skriver den slags høringssvar

kritiserer det her lovforslag så synes jeg

virkelig at der er grund til bekymring

det her er meget meget vigtigt og burde blive belyst yderligere så kom der valg og nu er der knap nok tid

synes jeg er meget ærgerligt

lovforslaget heroppe fra talerstolen har sagt at logningsbekendtgørelsen og hele diskussionen om det er noget helt helt andet end det vi diskuterer i dag så har jeg svært ved at se

at der er tale om en masseopbevaring af personfølsomme oplysninger

som vi holder af og synes er vigtigt det er et skred i forhold til borgernes retssikkerhed

om vi virkelig forhindrer angreb på dansk grund og der er standardsvaret det kan

ikke vide for vi kender jo ikke til det indre liv i pet

for borgernes sikkerhed men også over for borgernes retssikkerhed og frihed og der synes jeg at det her lovforslag går alt alt for langt

så det er jeg meget tilfreds med jeg håber faktisk også

får rykket ved noget af det som ligger ved kommissionen

være nogle beføjelser til at man ved begrundet mistanke kan få oplysninger om flymønstre men uden dommerkendelse

masseopbevare personfølsomme oplysninger uden grund derfor må vi tage stilling til det europæiske

kan tilslutte os og det er også baggrunden for at der i aftaleteksten står kan og

og overvåger som jeg sagde tidligere i

det her handler jo om

følge nogle bestemte rejsemønstre kunne følge nogle mistænkte personer i deres gøren og laden alt sammen af hensyn til borgernes og danmarks tryghed det synes jeg er helt afgørende i det her forslag man kan lave lister hvor man

har et bestemt rejsemønster kunne det måske være en idé lige

tornerosesøvn i danmark hvor vi tænker det sker ikke

det faktisk vigtigt at danskerne kan føle sig trygge

jeg helt med på at der er overvejelser i den her sag jeg er fuldstændig med på at den her sag selvfølgelig gør at man står med vægtskålen i hånden og siger skal der efterfølgende indhentes en dommerkendelse

mulighed for her kræver

forskelligt på jeg mener ikke

hvad de har lyst til jeg synes faktisk det er sund fornuft

pet i en situation hvor der er mistænkte få adgang til

er nødt til at skrive sit rigtige navn sit rigtige pasnummer og så videre så det giver god mening det er et et effektivt redskab at bruge på den facon

giver god mening det kan også være folk man lige pludselig finder ud af

kan følge her så det handler

det handler om at bruge sin sunde fornuft og i den sammenhæng kunne følge nogle rejsemønstre eller kunne tage fat i særlig mistænkelige personer eller mistænkte personer og finde ud af hvorvidt de har gang i noget de ikke skal have gang i

hos justitsministeren

kigger på den samlede pakke og de muligheder pet får her så har vi tillid til at det vil blive brugt rigtigt og vi synes også det er af et omfang hvor vi godt kan stå inde for at pet får de her muligheder men jeg prøver ikke at skjule at vi ikke har haft overvejelser

en sag hvor vi balancerer og det vil

at vi nok i virkeligheden er en lille smule mistænkte

kigger vi på rejsemønstre og og rejsedestinationer og ikke mindst på hvor man kommer fra så det jeg faktisk ønsker et svar på er netop

og hører så noget andet og jeg synes ikke at det fremgår klart og tydeligt

at pet så siger at hov her er noget vi skal holde øje med det synes jeg

sådan set er sund fornuft og jeg vil godt sige at

det skal de heller ikke føle er så særlig interessant og det må de slet ikke det hører også under tilsynet med pet

at

komme om bord på på sit fly fordi han var landet på

overvågning af om personer med mulig tilknytning til terrorvirksomhed er på vej til eller fra danmark vi har et ansvar for at sikre at vore myndigheder har de redskaber der er nødvendige for at sikre tryghed og sikkerhed

i det lys dette lovforslag skal ses konflikten i syrien og irak udgør nu den væsentligste faktor i trusselsbilledet i forhold til terror mod danmark konfliktområdet tiltrækker fortsat både nye rejsende og personer der tidligere har været udrejst det er blandt andet af denne grund centralt for terrorbekæmpelsen

får hurtigt og effektivt adgang til oplysninger om at personer med mulig tilknytning til terrorvirksomhed er på vej til eller fra

det vil dette lovforslag være med til at sikre lovforslaget vil således blandt andet styrke pets muligheder for at identificere personer som rejser til konfliktzoner for at kæmpe mod terrororganisationer lovforslaget indebærer nærmere at der ændres i toldloven og pet loven så pet

via skat vil kunne få adgang til de pnr oplysninger som pet

har behov for i forhold til varetagelsen af efterretningstjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel tolv og trettende pet vil således via skat i forhold til flyvninger til og fra danmark blandt andet kunne få adgang til oplysninger om navn rejserute rejsedato flyselskab navne på medrejsende samt kontaktoplysninger på den person der har reserveret billetten alt sammen oplysninger som blandt andet vil kunne være af væsentlig betydning for at sætte

pet i stand til blandt andet at identificere personer som rejser til konfliktzoner for at kæmpe mod terrororganisationer når regeringen foreslår at give pet mulighed for at få oplysninger om hvem der rejser ind og ud af landet så ligger der altså tungtvejende samfundshensyn bag man skal i den forbindelse have for øje at efterretningsarbejde ofte er som at lægge et puslespil

kunne indhente de pågældende oplysninger det skal ske med respekt for vores grundlæggende frihedsrettigheder derfor skal det være sådan at pet kun får adgang til de oplysninger pet har behov for lovforslaget er udformet sådan at oplysninger opbevares og håndteres på forsvarlig måde og i overensstemmelse med reglerne i persondataloven forvaltningsloven og pet

tilsynet med efterretningstjenesterne vil naturligvis kunne kontrollere at pet kun søger oplysninger frem når det er relevant for indsatsen mod terrorisme og andre meget alvorlige forbrydelser forslaget understøtter endvidere en så administrativt smidig løsning som muligt

og som de er bekendt med fra andre lande det har luftfartsbranchen lagt stor vægt på i høringssvaret jeg har noteret mig at flere af høringsparterne gentager de betænkeligheder som de pågældende havde i forbindelse med høringen over den daværende regerings forslag til anti terrorpakke

tog ligeledes blandt andet sigte på at give pet en hurtig og effektiv adgang til pnr oplysninger et flertal i folketinget fandt i den forbindelse at pet

skulle have en sådan adgang adgang til pnr oplysninger og vedtog luftfartslovens § en hundrede og otte og fyrre a som beskrevet i lovforslaget viste indretningen af et dansk pnr system på grundlag af luftfartslovens

og fyrre a sig mere teknisk kompliceret end forudsat i forbindelse med indførelsen og bestemmelsen er derfor ikke sat i kraft med det her lovforslag lægges der op til at pet nu får en hurtig og effektiv adgang til pnr oplysninger men der er valgt en anden lovmodel end sidst blandt andet i lyset af erfaringerne som en række af høringssvarene og debatten i dag også viser kan

have forskellige holdninger til valget og andre elementer men jeg står naturligvis til rådighed for at besvare de spørgsmål der måtte være i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget herunder de valg som er truffet i forhold til

bemærkninger vil jeg endnu en gang takke ordførerne

så det ikke bliver almindelig masseovervågning af danskerne det

har ministeren eksempler på sager

kan er altså at anvende den foreslåede adgang til brug for tjenestens opgaver med at forebygge og efterforske handlinger og foretagender der udgør eller vil kunne udgøre en fare for bevarelsen af danmark som et frit demokratisk og sikkert samfund

med masseovervågning at gøre det er en ramme

arbejde som jeg anser for at være være tilstrækkelig i forhold til de bekymringer som fru pernille skipper

det synes jeg ikke ville være i overensstemmelse med den

det er et konkret redskab eller

får at vide at at det kan man ikke

af regeringen at danmark ikke skal gå foran

jeg synes ikke det er noget vi bør bruge mange kræfter på men

hvor man faktisk brugte det her og hvor

klar hjælp i forhold til

strammede vi lovgivningen så myndighederne nu kan inddrage passet fra dem der måtte have planer om at drage i ulovlig krig det har vist sig

samtidig bad vi

straffelovrådet om at behandle mulighederne for stramninger vedrørende deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet som den danske stat i

juni måned og er baggrunden for disse yderligere stramninger som vi behandler i

lad mig derfor indledningsvis

rose regeringen for at fortsætte dette utrolig vigtige arbejde

en ny bestemmelse i straffelovens

særskilt kriminaliseret når en dansk statsborger eller herboende udlænding er tilsluttet en fjendtlig væbnet styrke som kæmper mod den danske stat

for at straffe hvervning

tilslutte sig ulovlige krigshandlinger straffes og det vil betyde at når en imam direkte opfordrer

sig ekstremistiske organisationers kamptropper

samtidig bedt om at vurdere en ændring af straffelovens

alvorligste forbrydelser i kapitlet er udtryk for

også ændres med dette lovforslag

med socialdemokratiske briller er man landsforræder og det skal også straffes som sådan socialdemokratiet ønsker at sætte hårdt mod hårdt i kampen mod ekstremisme og ikke mindst i danskere

regeringen har valgt at videreføre de initiativer som vi lagde op til og med de ord skal jeg meddele at

i en fjendtlig væbnet styrke i alle tilfælde udøver en forbrydelse mod danmark det er glædeligt at man nu klart og tydeligt her siger fra over for det

parti for lande eller bevægelser der aktivt søger at bekæmpe danmark vi må kunne kræve en vis form for loyalitet af folk

landet for danmark skal selvfølgelig ikke være en passiv varmestue for hellige krigere der bekæmper danmark og danske

grund til at gøre indlægget

altså åbenbart været så meget tvivl om hvorvidt den er gældende at man har fundet det fornuftigt

etablere en helt ny isoleret bestemmelse og det kan jeg kun hilse med tilfredshed

førstebehandle i dag

forræderi mod danmark hvis en dansk statsborger eller herboende udlænding tilslutter sig en fjendtlig væbnet styrke som kæmper mod den danske stat det gælder også når den fjendtlige væbnede styrke tilhører en ikkestatslig aktør og det gælder også når kampene foregår fjernt fra

den handling straffes med fængsel i ti år og under skærpende omstændigheder med

pågældende har deltaget i kamphandlinger samtidig foreslås det særskilt kriminaliseret at hverve en dansk statsborger eller herboende udlænding til en sådan fjendtlig væbnet styrke eller offentligt at tilskynde en sådan person til at tilslutte sig en sådan styrke og det er fængsel i ti år og under skærpende omstændigheder i seksten

ordet landsforræderi i overskriften til straffelovens

fuld forståelse for venstre kan tilslutte sig

der kan ikke være tvivl om at det er uacceptabelt at personer med tilknytning til danmark deltager i væbnet

konflikt i væbnet kamp mod den danske stat så venstre kan

melder sig til væbnet kamp for

stater eller grupper som er i væbnet konflikt med danmark helt konkret kommer initiativet jo på baggrund af islamisk stats hærgen i syrien og nordirak

unge mennesker fra danmark har meldt sig for at slås for terrorbevægelsen islamisk stat i enhedslisten er vi selvfølgelig meget meget enige i at islamisk stat skal bekæmpes og at de mennesker som melder sig under fanerne

islamisk stat og som begår krigsforbrydelser terror etnisk udrensning medvirker til massevoldtægt gidseltagning og næsten det der er

sådan nogle gerninger fordi det er svært at indsamle beviser fra krigsområder og det ville vi sådan ønske at

statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet

kan få en mere effektiv indsamling af beviser og sådan

så kriminalisere det at man overhovedet tager af sted og tilslutter sig de væbnede styrker

fra institut for menneskerettigheders side

påpeget at der er nogle begreber som er anvendt både i straffelovrådets udkast og i det her lovforslag som er meget

det er noget der bekymrer os i enhedslisten blandt andet på baggrund af at

at tage passet fra folk som drager til syrien eller nordirak for at kæmpe sammen med islamisk stat

rammer de mennesker som tager derned for at kæmpe imod islamisk stat

at vi igen bliver noget bekymrede

et lovforslag som ikke er klart defineret i begreberne det vil vi selvfølgelig stille

derudover har både røde kors og institut for menneskerettigheder

problemer ved lovforslaget blandt andet

personer som udelukkende har arbejdet som sundhedspersonale også kan

særligt man kan sige næsten ideologisk aspekt af lovforslaget som handler om

overskriften i kapitel tolv i straffeloven

at landsforræderi kommer til at fremstå eksplicit

det er ekstremt vigtigt at straffe mennesker som begår forbrydelser

jeg synes det er knap så vigtigt at straffe danske

borgere som kæmper sammen med islamisk stat

en moralforestilling om at de svigter danmark

begår landsforræderi de forbrydelser som vi skal sætte ind over for og som vi skal bruge kræfterne på at forhindre og som vi skal bruge kræfterne på meget meget klart at fortælle ikke er i orden

det er er de handlinger der er de vigtige at få straffet

lidt en svunden tid til summa summarum

ikke fuldstændig afvisende over for at stemme for en kriminalisering af deltagelse i væbnet konflikt mod danske styrker men det kræver altså at vi får nogle klare definitioner og afgrænsninger på

at vi er sikre på at vi faktisk rammer de mennesker som begår handlinger

altså ikke mennesker som ikke ikke har gjort noget der sådan set

noget med moralsk svigt at gøre det som jeg synes er det forfærdelige og det vi burde koncentrere os om og det er der brugt alt for lidt tid på i den her folketingssal sammenlignet med hvor

er at de her mennesker er medvirkende til etnisk udrensning massevoldtægter

vi burde bruge energi på at finde ud af hvordan vi sørger for at vi får indsamlet de beviser sådan at de kan komme for retten for deres ugerninger i stedet for at slæbe dem for retten

engang er dernede endnu der er så mange ting

er meget meget vigtigere at få signaleret hvor grotesk og groft og forfærdeligt det de gør er

svigter danmark på et moralsk plan de svigter os da på et meget meget konkret plan som vi burde

og bekæmper danske soldater og

eller hvem de ellers går til angreb på og myrder og voldtager og gør det der er værre ved det er ikke ligegyldigt det er faktisk rigtig rigtig centralt det der er

er om de svigter danmark moralsk det der er øverst er alle de andre forbrydelser som de begår med deres uhyrligheder og deres uhyrlige handlinger jeg synes vi burde fokusere på det og derfor tillader jeg mig at gentage landsforræderi og et eller andet moralsk svigt som

hvis man tager af sted det kan også være at man ikke er det men det er meget mere komplekst end end som så

set derfor at straffelovrådet er blevet sat i gang med at kigge på det og har lavet en i øvrigt

hvornår man er landsforræder og hvornår man ikke er den ligger lige her jeg tror også

som gør mig vred og som jeg synes vi skal kriminalisere og straffe fange forbryderne og sørge for at få dem for en domstol og smidt i kachotten på godt gammeldags dansk er ikke forræderi mod

det er lige så meget forræderi mod demokratiets tankegang og alt muligt andet

er helt konkret de strafforbrydelser de begår altså vold mord

børnesoldaters hvervning etnisk udrensning massevoldtægter det er da det man skal straffes for det er det jeg kerer mig om den juridiske betegnelse

som er rettet mod danske soldater

er enig i dernæst

moralsk angribeligt at vi som samfund ikke sikrer

ikke risikerer at møde

at beskytte civilbefolkningen det er også moralsk angribeligt og det er moralsk angribeligt at udføre de konkrete handlinger de

dernede

vigtigt at kriminalisere hvad det er vigtigt at man får folk straffet for

de handlinger det er netop at man skyder mod mennesker at man begår overgreb og krigsforbrydelser det er det der er moralsk angribeligt og derfor også det vi skal gå efter og straffe men det der med det moralske svigt der ligger i det fordi man gør noget mod nogens følelser altså landsforræderiet

danske statsborgere født i danmark eller ej heldigvis kan man sige

da konkludere at jeg ikke er afvisende over for det her lovforslag tværtimod vi skal bare sørge for

rammer de rigtige

blive bedre til at indsamle beviser mod de mennesker der rent faktisk drager af sted sådan at de bliver retsforfulgt for de handlinger de egentlig begår dernede og ikke bare kan man sige for det faktum at de tager af sted når vi har diskussionen om landsforræderi er

jo fordi man har sådan en idé om at hvis man sætter ordet landsforræderi ind i toppen i overskriften af et bestemt kapitel og det er jo det det handler om her så skulle det have en bestemt effekt i sig selv det mener jeg

af tage af sted hvis og såfremt vi kan gøre det på retssikkerhedsmæssigt betryggende vis

kan vi da sikkert finde en masse områder hvor vi lige kan gøre det sådan vupti det i sig selv har jo ikke nødvendigvis nogen effekt og det

eller herboende udlænding tilslutter sig en fjendtlig væbnet styrke

forslaget slår endvidere fast at hvervning eller forsøg på hvervning til selv samme væbnede grupperinger

med fængsel i op til seksten år

samtidig at dette forslag kan lukke det hul som for alvor er blevet synliggjort af virkeligheden og af den situation som er blevet aktualiseret ved både de mange udrejste

samt den hvervning der hver dag foregår i de radikaliserede miljøer i danmark for at levere

eksempelvis islamisk stat og deres middelalderlige dødskamp for et kalifat i irak

alliance støtter den i forslaget anførte brug af udtrykket landsforræderi og ser at dette kan udgøre en samlet betegnelse for nok de alvorligste forbrydelser vores egne statsborgere eller herboende udlændinge kan begå imod vores selvstændighed og imod vores sikkerhed

vi er i liberal alliance som det formodentlig er de fleste bekendt meget opmærksomme på de konsekvenser der kan være for retssikkerheden som forslagets indhold kan indbefatte det har tidligere ordførere også berørt det er alvorligt når vi bevæger os væk

og lovgive imod specifikke handlinger og i stedet kriminalisere en tilslutning eller støtte til fjendtlige grupperinger enten i eller uden for vores samfund

derfor enige i at vi i disse tilfælde skal udvise forsigtighed omkring det mulige fortolkningsrum som vil følge af forslaget og vi vil derfor i udvalgsarbejdet og efterfølgende monitere dette meget meget nøje

da vi befinder os i en virkelighed hvor vi må forholde os til internationale ikkestatslige aktører der befinder sig uden for dansk territorium men som udgør en trussel imod dansk sikkerhed

det er absolut påkrævet at gribe ind over for den

samt herboende udlændinge som vi er vidne til og med det kraftigst mulige signal lader forstå at vi betragter dette som det ultimative tillidsbrud og dermed som landsforræderi med dette forslag indledes en tilpasning af straffeloven til de konflikter og de krige som verden har bevidnet og set udvikle sig siden to tusind og fire en tilpasning som vi gerne støtter op om med disse ord skal jeg meddele

tilskynde en sådan person til at tilslutte sig en sådan styrke endelig som det allerede har været debatteret her fra talerstolen er formålet at ordet landsforræderi indføres i overskriften til straffelovens kapitel tolv så det markeres tydeligt at de alvorligste forbrydelser i kapitlet er udtryk for landsforræderi

ikke skal være muligt for danske statsborgere eller herboende udlændinge at bekæmpe danske soldater i en væbnet konflikt

derfor anerkende straffelovrådet for arbejdet med betænkningen og ministeriet

udformningen af forslaget og for at indarbejde ændringer og bemærkninger på baggrund af de meget relevante og saglige indsigelser som har været i høringssvarene

i alternativet fortsat arbejde i udvalget

jeg synes der fortsat er nogle uklarheder i forslaget som alternativet

er hele spørgsmålet om hvornår der er tale om tilslutning og tilsagn om tilslutning

kan blive bekymret for hvor åbent det er for fortolkning og hvornår der er tale om en egentlig tilslutning ligesom et tilsagn om tilslutning efterlader et

det kan man også sige om definitionen tilskyndelse til

det kan også være komplekst at definere hvad der i en væbnet konflikt kan karakteriseres som en henholdsvis organiseret og ikkeorganiseret indsats altså hvornår

ene eller det andet og også hvornår den enkelte kan skønnes at have tilsluttet sig en sådan organiseret indsats

så bliver det også fremhævet i bemærkningerne til lovforslaget at alle former for tilslutning kriminaliseres herunder for eksempel også sanitetsarbejde

derfor er der en bemærkning om at det er tilslutningen og ikke selve arbejdet der kriminaliseres som bekymrer os

kan også være svært at afgøre hvilke grupperinger den danske stat ser som modarbejdende danske interesser

derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at man også i udvalget prøvede at arbejde med om

en plusminus liste jeg tror ikke den er nem at lave

hvor man opgør tydeligere løbende hvad det er for nogle grupperinger vi regner med

lovlige under den her lov og hvilke grupperinger

ikke er lovlige

har med med de her væbnede konflikter at gøre og og det som i hvert fald er vigtigt for alternativet er at

af straffeloven i forhold til hvordan vi opfatter og definerer landsforræderi mod danmark det er åbenlyst uacceptabelt og forkasteligt når danske statsborgere eller borgere der bor og lever i danmark tilslutter sig væbnede styrker i kamp mod danmark derfor bakker vi selvfølgelig op om lovforslaget som indskærper at det er endda

meget

præciseringer og jeg synes også det er rigtig fint at

er indarbejdet og

er taget højde for dem men jeg synes fortsat at der

med den fortolkning

udvalget altså hvad nu hvis man ikke ved

så må sige udøver humanitær bistand for findes den form for

godt tænke mig at vi vendte men

rigtig meget om landsforræderi så for ikke at spilde hinandens tid

begrebet landsforræderi og så håber jeg

fra justitsministeren ofte kommer forslag om at strafferammen skal hæves for det ene og det andet

det kan der sagtens være god ræson i men hvordan forhindrer vi at unge mennesker

tager af sted og kæmper mod danske soldater det synes jeg er enormt fraværende og det synes jeg er rigtig ærgerligt der er i min optik kommet nogle rigtig gode høringssvar fra

og institut for menneskerettigheder som jeg synes vi

jeg vil også gerne kvittere for at justitsministeren har imødekommet en række af de her bekymringer fra røde kors og institut for menneskerettigheder der er to ting der stadig væk bekymrer mig

jeg også hørt nogle af mine kollegaer være inde på nemlig at institut for menneskerettigheder påpeger at det er uklart om § en hundrede og en a finder anvendelse hvis danmark er en besættelsesmagt

fra justitsministeriet står der at en eventuel besættelsessituation dermed er uden selvstændig betydning for om den foreslåede bestemmelse finder anvendelse

internationale konventioner om folk har ret til hvis der finder en

vi bliver nødt til at diskutere i udvalget det andet som mine kollegaer fra alternativet og

institut for menneskerettigheder jo er ret bekymrede for sanitetspersonale i genèvekonventionen står der udtrykkeligt at man ikke kan straffe plejepersonale for at pleje syge og sårede det må man simpelt hen ikke det må vi ikke og i svaret står der at den pågældende straffes for at

ikke for at pleje syge eller sårede det er simpelt hen for meget elastik det bliver vi nødt til at præcisere noget mere

det er alt for uklart det bliver vi nødt til

få rettet op på for at sf kan støtte men grundlæggende

sagde før til ministeren gerne kvittere for at der er blevet indarbejdet så mange

og røde kors bekymringer at er blevet rettet godt op på det og blevet præciseret

synes stadig væk at vi skal skal have rettet op på

er en læge eller sygeplejerske der bliver straffet for at opfylde nogle

om definitioner og om hvor vigtigt et ord er eller ej

vi tager det at høre til en nation

også helt logisk for os at det kriminaliseres at hverve danske statsborgere eller herboende udlændinge til en fjendtlig styrke eller tilskynde til det ordet landsforræderi er hårdt men det er et rigtigt ord når det gælder folk der kæmper mod danske soldater det bliver næsten ikke mere afskyeligt

for at anerkende når vi skal bekæmpe den form for forbrydelse er at symbolik betyder noget

at det at sige tingene som de er kan medvirke til at skabe en vold imod at andre blot tilslutter sig de samme gerninger som en enkelt gerningsmand har begået

der er nogle der mener at terrorister under ét er idioter jeg kunne ønske mig det var så vel

der er i nogle henseender tale om dedikerede mennesker som i nogle sammenhænge ofrer sig selv for at opnå det mål de sigter efter og de mål de sigter efter er ikke tilfældige det så vi den ellevte september da to tårne faldt det har vi set i danmark hvor man er gået efter tegnere som blot brugte deres ytringsfrihed hvor man gik efter et fredeligt møde om ytringsfrihed på østerbro og hvor man gik

skade danske jøder i krystalgade

gid det var så vel at det var idioter for idioter er nemme

er en vanskeligere opgave og derfor bliver vi nødt til selv at anvende symbolik i vores kamp for at bekæmpe dem derfor er det her lovforslag vigtigt landsforræderi er nemlig ikke kun et moralsk begreb det er også et juridisk begreb et juridisk begreb som vi tager i anvendelse for at straffe de mennesker der begår det hårdt så hårdt som noget med straffeloven

abstraktion men for os er det en konkret virkelighed og det der er udgangspunktet for vores arbejde

lovforslaget kommer til at sikre at danske statsborgere og herboende udlændinge altid kan straffes for landsforræderi hvis de tilslutter sig en fjendtlig væbnet styrke det vil sige en væbnet styrke for en part som deltager i den væbnede konflikt mod den danske stat der gås således målrettet efter de personer med tilknytning til danmark som handler i strid med den særlige loyalitetsforpligtelse ikke følelse der er

personer der bor her i landet skal være loyale over for danmark vi kan ikke acceptere at militante ekstremistiske grupper har held til at rekruttere fremmedkrigere fra danmark og når folk tilsidesætter den loyalitet

skal de være klar over at de mødes med lovens alvorligste konsekvens når de vender tilbage

lovforslaget afslutter for en god ordens skyld ikke overvejelserne om strafferetlige tiltag

kommer til at afgive en betænkning i begyndelsen af det nye år og der vil regeringen tage stilling til behovet for yderligere strafferetlige tiltag rådet ser i den forbindelse på spørgsmålet om indrejseforbud i konfliktområder på den baggrund skal jeg takke ordførerne for en god og oplysende debat jeg ser frem til den videre behandling i folketinget og som altid står jeg naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som måtte opstå under folketingets

min ordførertale om at sanitetspersonale kan blive straffet og jeg synes stadig væk det er uklart hvor der står

kamphandlingerne man kriminaliserer

styrke af en slags men hvori ligger tilslutningen hvis man er

eller andre og man er i et område hvor det måske er lidt svært at kende

det er jo egentlig også en rettighed man har til ikke at tage hensyn til det

mere ud i lovforslaget at det ikke må

en gummielastik hvornår man har tilsluttet sig en styrke ved bare

omfattet men tag for eksempel nødhjælpsarbejde altså her sondres der jo mellem om man indgår i styrken eller om man bare udfører nødhjælpsarbejde uden

beordres rundt det er det afgørende man må ikke på den måde bistå være en del af

jeg synes det er helt fint at folketinget ønsker et udbore det under udvalgsarbejdet og det vil vi selvfølgelig også være behjælpelige med sådan at de nuancer kan blive

og det også lidt paradoksalt at det handler om

hvad der er professionelt byggeri på privat grund vi har igennem et længere stykke tid

svar og argumenter fra regeringen og gennem samråd skriftlige kommentarer og mundtlige og skriftlige § tyve spørgsmål

finde de gode argumenter for at det her lovforslag skulle være en god idé skatteministeren erklærer at det er en principiel sag ja at det ligefrem er et overgreb på borgernes rettigheder når skat har mulighed for at overskride grænsen til haven og kontrollere professionelt byggeri men sagen er jo og det ved skatteministeren

at skat ikke må kigge ind ad vinduerne og jeg citerer fra lovforslaget

det ikke den private borger der får udført arbejde der er genstand for skats kontrol men den virksomhed der udbyder arbejdet og som har lovregulerede forpligtelser til at lade sig registrere samt opkræve angive og afregne

én klage over kontrollerne

i folks haver

svarede skatteministeren at det vel ikke var overraskende at den nuværende regering har en anden holdning til kontrollen af social dumping end den tidligere regering

har skatteministeren jo ret det er ikke specielt overraskende men ikke desto mindre meget skuffende for hvad er det konsekvenserne

fra skatteministerens eget oplæg det kan give

anledning til mere sort arbejde

og det er måske lidt tankevækkende med de høringssvar der er kommet både fra dansk byggeri

en borgerlig regering lytter til det hedder blandt andet fra håndværksrådet at de finder det opsigtsvækkende opsigtsvækkende at regeringen med lovforslaget accepterer at der kan komme mere sort arbejde

hvis loven vedtages fra dansk byggeri hedder det at

vis betænkelighed ved de beføjelser der blev indført i to tusind og tolv

den danske model men også den lovlydige del af af byggebranchen og at den samlede pakke der blev indført i to tusind og tolv har haft en gavnlig effekt på det sorte og illegale arbejde på villavejene

øget det men tværtimod forstået på den måde

har været med til at forhindre noget af de arbejde der foregår hovedargumentet for skatteministeren er at det her vil styrke borgernes retssikkerhed men når man

hvis retssikkerhed vil blive styrket er de virksomheder som snyder og dem der rammes

så må skat jo bede om en dommerkendelse

været muligt at få et klart indtryk af tværtimod siger skatteministeren at det må man

skatteministeren ønskede at afskaffe nemlig skiltning

mulighed for at spørge til arbejdernes cpr nummer

til at den selvsamme skiltning som man ønskede at afskaffe er et af argumenterne for at skat godt kan gennemføre deres

efter noget der passer ind i en principiel sage og resultatet

mere sort arbejde mere social dumping

mellem selve boligen og haven

og dermed har en have er er det en sondring som er ret ligegyldig

når vi går ind over tærsklen til vores matrikel

lige så meget hjemme i vores have som vi er når vi

ønsker jeg og rigtig mange andre mennesker ikke at myndigheder kan komme på vores grund uden en dommerkendelse det mener socialdemokratiet så ikke er vigtigt og det synes jeg

der render rundt på det der er professionelt byggeri og det er jo netop for at forhindre at den lille håndværksmester bliver udkonkurreret af en anden der har medarbejdere gående rundt til løn og arbejdsvilkår som ligger langt uden for det

har den opfattelse at det er fornuftigt at der

danske arbejdsmarked som bliver overholdt og dermed også

nemlig at

ulovligt i danmark at arbejde uden

lovforslag som jo præcis handler om at man vil fjerne skats tilladelse til at gå ind i i folks haver uden en dommerkendelse

begrundelsen for at fjerne reglen er jo ganske simpelt at vi synes det er en ret vidtgående beføjelse som

andre måder at afsløre svindel og sort arbejde på

skal der stå cvr nummer på firmabilerne håndværkere skal sætte skilte op foran grunden de arbejder på hvis

halvtredstusind kroner så der er altså andre metoder man

inden man går ind på folks grund uden en tilladelse

at der skal være en balance imellem de

det mål man gerne vil nå og så borgernes retssikkerhed der mener vi blot at det her

for vidtgående redskab som ikke står mål med det man gerne vil opnå så er der en anden grund som jeg

boligen er ukrænkelig husundersøgelse beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post telegraf og

ske efter en retskendelse

altså sige at udgangspunktet i grundloven er at boligen er ukrænkelig medmindre man kommer med en retskendelse så er jeg med på at man godt kan lave nogle særegne undtagelser i

vigtigere end skats beføjelser vi synes ikke det er en

med at virksomheder ja virksomheder

og er nødt til at rende tilbage til dommeren så er det her sjak af ulovlige medarbejdere væk

vigtigere end skats

derfor kan vi godt støtte det her lovforslag som

hvis der går lang tid for så er det sjak som har arbejdet ulovligt på en grund jo forsvundet og så får man ikke fanget folk som ikke betaler deres skat eller svindler eller laver sort arbejde så hvis socialdemokraterne

set kun være gavnligt synes jeg og

gribe ind og standse det de steder hvor der er brud på skattelovgivningen og det er det dansk folkeparti gør når man hjælper regeringen med det her lovforslag

erkender at det bliver sværere for skat at kontrollere

er social dumping hvis det nu er sådan at dansk

dommerkendelse vil man så skifte mening og stemme

på kant med det og overskrider den beføjelse og der er det bare jeg appellerer til at man så måske i udvalgsarbejdet kan finde

man får den her tilladelse

at grunden til at det her lovforslag trods alt er ret smalt

har sørget for at de andre ting er kommet ud netop fordi vi har meget fokus på social dumping og og sort arbejde men

bare den ene bestemmelse her er så principiel at den

privat grund så synes jeg bare

folk oplevede det derude som en krænkelse altså at professionelt byggeri på deres grund blev kontrolleret af skat

kunne det jo være at der var nogle danskere der i de forløbne år her hvor muligheden har været der ligesom ville have klaget over det

bekræfte at der har været en til to klager

beføjelse til skat i al den tid

last og brast med både fagbevægelsen og for den sags skyld også med

over den her tilbagerulning rimelig hård både fra fagbevægelsens side fra bat kartellets side

dansk byggeri skriver jo blandt andet i et af høringssvarene som jeg gerne bede ordføreren om at forholde sig til endelig henviser dansk byggeri til at retsfølelsen hos danske borgere og byggevirksomheder der overholder reglerne og betaler skat og moms fortjener respekt dansk byggeri finder ikke at boligejere og håndværkere

reglerne for egen vindings skyld fortjener respekt i samme grad hvad er ordførerens holdning

man ikke i et eneste tilfælde her i to tusind og femten afsløret sort arbejde eller social dumping via den her beføjelse og så er vi jo tilbage

principielle skal man virkelig ind og gradbøje grundloven for at give en beføjelse som ikke har ført til man har afsløret

igennem længere tid i flere år

så viser at man ikke en eneste gang i år har afsløret noget snyd

om at der skal være en særegen undtagelse og den særegne undtagelse

fald efter min mening opfyldt med

handling i forhold til de boligejere som kan se skat kan gå ind på deres grund og der synes jeg bare ganske enkelt ikke at de to ting står mål med hinanden men betyder det så at man ikke synes kampen mod social dumping er vigtig nej det betyder det naturligvis ikke men hvis man har en beføjelse der er ret vidtgående og som ikke fører til noget som helst så skylder vi da også som folketing befolkningen og de husejere derude at man så genovervejer om der overhovedet er behov for det og der vurderer vi

behov for den her beføjelse men jo kampen mod social dumping og sort arbejde er da utrolig vigtig

ikke vil af med det og stilfærdigt sagt er det vel lidt dumt at man fjerner noget på vegne af byggeribranchen som

skats opgave at gøre det men det bliver altså nemmere at se om det er ulovligt arbejde der foregår der hvis

ved grunden så man kan se hvem der arbejder jamen så er der måske også en grund til at skat skal bede om den

men jeg synes da helt klart at det er skats opgave også at fange

at det er skats opgave at finde ud af om folk betaler den skat de skal og det

vigtigere end skats beføjelser til at gå

ind på en grund uden en retskendelse

så forstå vi har en principiel uenighed og det

der er en masse undtagelser fra grundloven hvor hvor arbejdstilsynet

er trods alt folk der kommer til skade

skal kunne gøre det her

er en vældig besværlig proces først

en dommerkendelse igennem politiet vi risikerer jo lige nøjagtig den situation at øjeblikket forspildes

dommerkendelse men det er stadig væk politiet der skal have den

bliver udstyret med en dommerkendelse så derfor besværliggør man jo i virkeligheden processen og jeg forstår ikke at ordføreren for et parti som har social dumping øverst på dagsordenen i den grad vil være med til at svække kampen mod

inden man når af komme forbi de forskellige instanser jeg nævnte

kigge på om man kan lave en måde så

kan få de her dommerkendelser eller på anden måde hurtigere kan få de her tilladelser det vigtige er bare at man skal have en tilladelse

underligt når man ser at der også er ganske mange andre myndigheder som er udstyret med en kontrolmulighed også uden dommerkendelse til at

kontrollere på private virksomheder og på private grunde i det hele taget rundtomkring der er nævnt arbejdstilsynet og

så videre så hvorfor gælder lige nøjagtig skat

ikke er nogen grænse for det jamen hvorfor så ikke en eller anden politistat hvor man bare kan gøre hvad man vil hvis man er myndighed

selvfølgelig er der da en grænse og en balance som man

det gjort lige siden derfor foreslår vi nu at fjerne skats adgang uden kendelse

ikke en tankegang som i venstre deler og derfor glæder jeg mig meget over at dette forslag bliver det første i retssikkerhedspakke i venstre så den daværende regerings tiltag som en overtrædelse af den private ejendomsret dette var blot én af flere måder

stor bekymring for venstre og det skyldes at den private ejendomsret er en såkaldt negativ frihedsrettighed

negativ frihedsrettighed er for eksempel ytringsfrihed jeg kan ytre mig uden at hindre andre i at ytre sig det kan også være religionsfrihed forsamlingsfrihed

jeg opfatter negative frihedsrettigheder som universelle og som menneskerettigheder dem bør man ikke sådan uden videre krænke i et retssamfund fordi man skal vide om en terrasse nu bliver lavet med eller uden moms

og den private ejendomsret er med til at betegne de negative frihedsrettigheder og dermed hvad et demokrati er nogle vil nok mene at når man afskaffer skats udvidede beføjelser vil det gøre købere og leverandører af sort arbejde en tjeneste

ikke hensigten sort arbejde er ikke i orden men det retfærdiggør ikke en krænkelse af den private ejendomsret hvis myndighederne har mistanke om noget ulovligt må de skaffe sig en retskendelse

at lave om på så skat kan gå direkte

rettigheder jeg er

uden dommerkendelse til at kontrollere borgerne i

nær sagt den ene og den anden ende ja det sagde jeg men jeg havde

hvorfor er det lige på det her felt at skat ikke skal have den mulighed for at kontrollere om lovgivningen rent faktisk overholdes også uden dommerkendelse har det ikke noget at gøre med at det her

redskab i kampen mod social dumping i kampen mod unfair konkurrence

og arbejde til hvad de vil og snyde i moms og i skat har vi jo virkelig et kæmpestort problem og det er

at skat ikke skal have muligheden for at udføre kontrolvirksomhed er det ikke fordi der er et sammenfald med at

så voldsomt optaget af at bekæmpe social dumping og åbenbart heller ikke af

en lang række andre fn konventioner kan ordføreren

ville det netop være i strid med grundloven derfor var man nødt til at indføre den her lovgivning man var nødt til at lave den her hjemmel der gjorde at skat ikke skulle tage hensyn til

det er

byggeaktiviteter på villavejene en trafik der har været særlig udbredt nord for københavn og i nordsjælland

tilfredse med at dele af det oprindelige lovforslag er blevet fjernet det drejer sig om krav om skiltning ved byggepladserne og muligheden for at kræve

skats muligheder for at udføre kontrol med professionelle byggerier på private grunde foreslås altså stadig væk fjernet med det her lovforslag og det er klart at de partier der mener

også flere i salen her i dag har fremhævet at byggeriets arbejdsgivere i dansk byggeri og håndværksmestrene i håndværksrådet går imod loven dansk byggeri var i sin tid skeptisk over for den mulighed skat fik for at kontrollere byggeaktiviteter

villahaver men skriver i deres høringssvar og jeg citerer men vi må også erkende at sort og illegalt arbejde på villavejene var og er et reelt problem

det undergraver både den danske model på arbejdsmarkedet og den lovlydige del af byggebranchen og vi er ikke i tvivl om at den samlede pakke har haft en gavnlig effekt på det sorte og illegale arbejde på villavejene og håndværksrådet følger op og kalder

så de er altså imod den begrænsning af skats muligheder som nu gennemføres

for at afsløre snyd lovforslaget begrundes med den manglende retssikkerhed for borgerne men det er blevet tydeligt for de svar vi har fået

det fremgår nemlig måske ikke specielt af svar nummer fire og halvfems men

andre at uanset om skats kontrolbesøg bliver afprøvet ved en domstol enten før eller efter et besøg skal den mulighed slet ikke gives skat

mere retssikkerhed og fortsat kontrol med snyd og social dumping

regeringens valg er klart at mindske mulighederne for at afsløre snyd og social dumping så regeringen har valgt side det er vigtigere at beskytte dem der snyder end at beskytte dem der betaler prisen

der ligger langt under dansk standard

kun været en eneste klage i forbindelse med

social dumping er det interessant at lønmodtagerne og arbejdsgiverne ofte står sammen mod den udhuling af danske løn og arbejdsvilkår der sker på dele af

om cabotagekørsel hvor arbejdsgiverorganisationer og vognmænd

chauffører og 3f er enige om at bekæmpe social dumping og unfair

er de røde partier der ikke bare forsvarer lønmodtagernes men også arbejdsgivernes interesse

er ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og man må undre sig over regeringens valg for det rammer altså

lønmodtagere og arbejdsgivere

uden at have en dommerkendelse for det her er

noget der nogle gange skal gå stærkt man kan ikke sådan gå og vente på at få en dommerkendelse den skal man have gennem politiet og vurderer politiet lige at det nu er nødvendigt og hist op og kom herned

oplever rent faktisk på byggepladser derude hvor det foregår

politiet eller arbejdstilsynet kommer på besøg

en hjemmeadresse og kontrollere bogholderiet det befindes sig måske i litauen eller polen eller også befinder det sig slet ikke nogen steder fordi man har en

arbejdsgiverorganisationerne og erhvervsorganisationerne på området siger ellers bliver man jo påført unfair og ulige konkurrence hvis der er firmaer der

så det er en del af den normale kontrolvirksomhed som og jeg har gjort opmærksom på det en række danske myndigheder

udfører for at sikre at der leves op til

så er dem der svindler jo langt langt væk og måske tilbage i østeuropa eller hvor det nu kan være de kommer fra

høre om enhedslisten kunne forestille sig at man kunne stemme for af hensyn til retssikkerheden

er det blevet klart for os at den mulighed ikke gives

komme ad den vej men kan det lade sig gøre

at der er det store problem her i forbindelse med den kontrolmulighed skat er givet i det gamle lovforslag og derfor er vi rigtig kede af at det bliver fjernet men hvis det kan ske

en højere retssikkerhed end folk mener der er til stede

kræver adgang til vores personlige enemærker l tretten afskaffer muligheden for at skat kan gå direkte ind i folks haver for at kontrollere uden at have en dommerkendelse det er helt rimeligt omvendt har det været helt urimeligt at skat har kunnet gå direkte ind

private grund hvis eksempelvis svigerfar har været på besøg og han har været i gang med at hjælpe søn eller datter med helt almindelig istandsættelse vi må gerne hjælpe hinanden og vi vil ikke mistænkeliggøres af myndigheder der overtræder deres beføjelser den oprindelige retssikkerhedspakke

kravet om skilte på byggepladser og ophævede pligten til at

er primært sket på foranledning af

i liberal alliance kan vi godt leve med at der opsættes skilte der viser hvilken virksomhed der er i gang med at bygge det er ikke noget urimeligt krav men vi er modstandere af at partier som dansk folkeparti socialdemokratiet og sf bruger skattemyndighederne som et brohoved i en kamp

mest mulig udenlandsk arbejdskraft ude af danmark skat skal kontrollere skatteforhold intet andet det er ikke skats opgave at kaste sig ud i en kamp om lønforhold eller arbejdsmiljøforhold sådanne kampe skal varetages af de relevante myndigheder og af arbejdsmarkedets parter lige præcis dette at skat som myndighed

skattelovgivningen bruges til at fremme hundrede sytten andre formål

er det væsentlige nemlig at indkræve skat på en ordentlig og redelig måde så der er penge til veje og sygehuse er et selvstændigt problem jeg vil gå så langt som til at sige at det er en sygdom der har rodfæstet sig på skatteområdet og som er ødelæggende for den måde vores skattesystem fungerer og for den retssikkerhed borgerne oplever på skatteområdet l tretten er et vigtigt skridt til at fremme retssikkerheden for borgerne jeg vil gerne takke skatteministeren for at sætte retssikkerhed på dagsordenen og lægge op til at vi skal tage mange flere skridt sammen

i liberal alliance har vi foreslået at indføre en skatteombudsmand skal stå på borgernes side når skat overtræder sine beføjelser vi er også kommet

oprydning i skat som organisation og forenkling af lovgivningen jeg ser frem til at fremlægge flere og vigtige lovforslag sammen med ministeren på det her område liberal alliance

var og er et reelt problem der undergraver både den danske model på arbejdsmarkedet og den lovlydige del af byggebranchen og vigtigt at den samlede pakke der blev indført i to tusind og tolv har haft en gavnlig effekt på bekæmpelsen af sort

det er fuldstændig muligt og det er det der er skats opgave men det er vigtigt for os at præcisere at det skal ske med en dommerkendelse og det er også vigtigt for os at præcisere

som har med skat at gøre vi er nemlig meget uenige med herre jeppe bruus der jo mener at skat også skal beskæftige sig med ting der har med lønforhold

vel ikke så meget et spørgsmål om hvad ordføreren tror eller synes man må trods alt formode at dem der står bag det her lovforslag

folketingets talerstol og sagde at skat også skal have at gøre

det at skat bliver sendt ud som et brohoved i forhold til ting som intet har med skats opgave at gøre er medvirkende til at skat i dag fungerer så dårligt når politikerne bruger en myndighed som har nogle helt andre opgaver til en anden kamp

kæmpes af skat skat skal have med skatteforhold at gøre

de skal ikke arbejde med ting

ikke noget med at gøre så det rapporterer man ingenting om så synes jeg at man

i det hele taget forringer sin kontrolindsats der er trods alt lovgivningsmæssige

krav til ansættelseskontrakter registrering i rut udstationering

at vi i øjeblikket står med nogle store voldsomme sager som handler om driften i skat som handler om det vigtige i skat det betyder at vi har mistet milliarder af kroner ved udbetaling til

svindlere i udlandet det betyder at vi ikke har kunnet inddrive skat rettidigt det betyder en hel masse forhold

gøre at politikerne

dansk byggeris høringssvar er

man mener at det er

danske byggevirksomheder som vil spille efter reglerne at man fjerner

man henviser til retsfølelsen hos danske borgere og byggevirksomheder der overholder reglerne og betaler skat og moms de fortjener respekt hvorfor er man så respektløs over for de virksomheder som

som jeg nævnte før i de tilfælde hvor der er en berettiget mistanke om forhold der har med skat at gøre

indhente en dommerkendelse og undersøge

at det er fuldstændig muligt at gøre i de tilfælde hvor man mener at der er

have en eller anden formodning eller kunne se udefra at her burde man gå ind man skal

en en konkret begrundet mistanke og skat kan ikke selv gå til domstolen

alle de mange andre opgaver politiet har så derfor siger skatteministeren ligeud at man

også meget vigtigt at sende et signal om hvad der er skats opgave og hvad der ikke

nu har der været en del debat frem og tilbage heroppe

retssikkerheden kontra det at skat kan gå ind i

et lovforslag som vi i alternativet har været meget i tvivl om

det er hensynet til den private retssikkerhed mod hensynet til at kunne foretage kontrol

af virksomheder ikke har handlet i overensstemmelse med henholdsvis dansk lovgivning

så vi kan udmærket følge hensynet til den private retssikkerhed der har været og vi synes i udgangspunktet at vi skal være meget varsomme med at give myndighederne adgang til at indtræde i privatsfæren og

anliggender uden en dommerkendelse og det vil vi meget gerne stå vagt om på den anden side som det også har været diskuteret

har der været hensynet til indsatsen imod social dumping og ulovligt arbejde som jo i virkeligheden også

andre selvfølgelig også har gjort men det vi så også har gjort nu her er at vi har inddraget vores medlemmer i en digital høring

et overvejende argument har været at indsatsen mod social dumping og illegalt arbejde ikke opleves at kompromittere retssikkerheden i en sådan grad

har været mange forskellige argumenter men et argument jeg har hæftet mig ved

er at det er virksomheden og ikke borgeren der føler sig kontrolleret og overvåget uden den her dommerkendelse

vi synes det er positivt at lovforslaget også arbejdes videre med

det er vi rigtig glade for fortsat står i lovforslaget det har også haft betydning for os at såvel arbejdstagere som arbejdsgiverorganisationer stiller sig positive over for skats nuværende muligheder og de føler altså sådan som jeg læser de hører høringssvar at den nuværende lovgivning styrker deres retssikkerhed i forhold til at beskyttes imod ulovlig konkurrence

været nogle snakke heroppe og dansk byggeri har været nævnt meget men jeg

lov til at henvise til dansk byggeri jeg vil henvise

de skriver at de har seks tusind medlemsvirksomheder

de har ikke fået nogen negative medlemsreaktioner siden to tusind og tolv hvor det her blev

indført der er tale om en god og pragmatisk ordning som skat anvender ansvarligt når der udføres kontrol og kontrollen foregår jo alene udendørs når der er synlig professionel byggeaktivitet men selvfølgelig er en fortsat ansvarlig adfærd fra skats side vigtig det kan vi kun bakke op om her

ifølge skatteministeriet har tilladelsen til kontrol i private haver uden dommerkendelse frem til slutningen af to tusind og fjorten resulteret i syv hundrede og syv og fyrre kontroller

der er jeg enig med dansk byggeri i at det

vidner om en klar berettigelse af ordningen

jo også et anseligt millionbeløb der er blevet

vi frem til det videre arbejde med lovforslaget

uenige i at vi skal afskaffe at skat

været en skadevirkning og der er det så vores vurdering at den positive anvendelse af loven

her vinder for os i forhold til den private

første juli to tusind og tolv til den enogtredivete december to tusind og fjorten er gennemført otte hundrede og

overtrådt at seks hundrede og to og firs sager på daværende tidspunkt er afsluttet og at en hundrede og en sager er i gang

set vidner om at der er en lang række sager hvor den her kontrol

er der nogle klare spilleregler for derfor er det ikke en opgave for myndighederne at kontrollere om de overenskomster er overholdt det er ikke en opgave

for for myndighederne det er det der vil være et brud på den danske model altså hvis vi siger at det er myndighederne der skal opretholde dem

så godt afskaffe tillidsmænd og alle mulige andre og så bare sige at det er noget myndighederne tager sig af

man skal være opmærksom på når man fra alternativets

godt ved hvad den danske model går ud på det gør man ikke

skal kontrolleres af offentlige myndigheder det vil være et fundamentalt brud på den danske

aftaler derude overholdes

en opgave for domstolene det har vi arbejdsretten

der kan tage sig af det er ikke skats opgave og bevæger man sig ind på det territorium

lov til at gå ind i folks haver så det er jo ikke en kæmpestor diskussion vi har i dag eftersom den her pakke nu er blevet til et enkelt lille forslag

også høre på debatten i folketinget i dag der er sådan set både gode argumenter for og imod at afskaffe denne ret for skat

inde på nemlig den private ejendomsrets ukrænkelighed det at man som husejer skal have lov til at have sin have i fred

godt kan mene at det at

set har en beføjelse som politiet ikke har

bare gå ind i en have hvis ikke de har en dommerkendelse det er

radikale venstre godt kan forstå og som også rører ved noget hjerteblod i mit parti nemlig at staten ikke bare skal komme buldrende

så det hensyn at vi gerne vil bekæmpe sort arbejde og skattesvindel jeg vil gerne sige bare for måske

bekæmpe skattesvindel og der tror vi altså

som også dfs ordfører inde på at det

at forestille sig i praksis hvordan

sort arbejde i en have hvis man får den mistanke jeg må så sige

mig at skat ville komme på besøg i en have hvis

er et praktisk problem en anden ting der taler for at beholde den her ret for skat

har det her de facto

været noget som helst problem for nogen som helst husejere nej ikke så vidt vi ved dertil kan man så sige nå men har det omvendt vist sig at være af stor betydning for skat

den udveksling der har været der ligger forskellige svar fra foråret har vi et svar der viser at der altså har været anvendelse men det er jo så

den oprindelige retssikkerhedspakke altså

med skiltning og cvr nummertjek og så videre

har man kunnet anvende det og de kan man sige torne i den oprindelige retssikkerhedspakke har man nu luget ud fra regeringens side

hvad denne ene hjemmel altså til at gå ind i haver egentlig

den er meget vigtig vi ved heller ikke det modsatte så her famler vi lidt i blinde

radikale venstre til at sige hvis det kunne lade sig gøre at forfølge den sti som blandt andet dansk folkeparti har foreslået her nemlig

dommerkendelse altså en hurtig adgang så de ikke skulle igennem politi og alle mulige andre myndigheder og så en måned efter vende tilbage til den samme have

være en lykkelig udgang på det her for så kunne

med en effektiv skattekontrol det tror jeg er den vej vi vil forfølge

for det er egentlig det jeg hører rigtig mange partier kredse omkring at de gerne vil så det vil også være vores

den sidste tidsel ud af

bedre slutresultat som alle partier kunne være

er mindre vigtig end at vi har en fuldstændig effektiv skatteopkrævning

man altså ikke hvad skal man sige tvivlen komme retssikkerheden til gode og man vægter det mindre end en effektiv skatteopkrævning hvis det

vi både kan bevare en høj retssikkerhed og samtidig en effektiv kontrol det andet er sådan set spørgsmålet om hvorvidt den her paragraf har været anvendt

er der jo en anden form for retssikkerhed der kommer ind her nemlig at vi kan bekæmpe sort arbejde som i med til også at stikke i min retsfølelse

på en måde som gør at jeg ikke synes at at det giver mening at

det enkelte individ det den balance vi er ude i

at så vil også sige at princippet skal komme øverst men det er også et meget godt princip om jeg så må sige at man tester principperne

de samme principper nemlig en rigtig stor respekt for de negative frihedsrettigheder

demokratisk samfund som vi bygger op om og at det er enormt centralt i et retssamfund

et endnu mere positivt svar jeg havde fået fra de radikale jeg havde håbet på at man havde holdt menneskerettighedsfanen højere at man havde vægtet den højere end de positive frihedsrettigheder

med hvilke midler spørgsmålet er

gå på kompromis med negative frihedsrettigheder for

gå på kompromis med negative frihedsrettigheder

det er nogle svære balancegange der var jo en grund til

det er jo fordi vi opfatter os selv ikke kun som liberale men også som socialliberale og vi synes at det er den balance mellem individets rettigheder og fællesskabets rettigheder der er definerende for hele den danske samfundsmodel derfor er det et svært spørgsmål

to tusind og fjorten var en inddrivelse i kraft af de beføjelser som skat fik tilbage i

er et vigtigt bidrag til at finansiere alle de gode ting vi vil her

i tvivl om hvad radikale venstre skulle stemme nemlig imod at man afskaffede dem men nu har man faktisk pillet de torne ud af den såkaldte pakke så nu er der kun

der har jeg det lidt sådan at hvis vi kan finde en måde at gøre det her på sådan at man kan få en hurtig dommerkendelse så man kan agere effektivt så er jeg ikke sikker på at jeg stemmer imod det

hvis vel at mærke der kan findes en løsning det kræver nok et ændringsforslag undervejs i andenbehandlingen eller hvis det kan påvises

nogle af de her forskellige andre beføjelser som vi er glade for trods alt

private mennesker der har en have det handler om at tjekke entreprisen

komme ind i haven for at undersøge den her arbejdsplads

kontrol må selvsagt foregå på folks grunde

men godt og vel syv hundrede

været en del sager hvor man har kunnet se der har været store problemer

om skat skal have en dommerkendelse i de her tilfælde men hvad er det lige præcis dommeren skal se på når det netop handler om at man udtager nogle arbejdstagere til stikprøvekontrol

en idé om at i det her område og det har skat jo desværre foregår der en del snyd

for regeringens forslag da vi mener at sort arbejde er

for den her indsats mod social dumping

ærlige virksomheder ærlige skatteborgere der er derude vi

med social dumping vi mister tusindvis af arbejdspladser fordi der er nogle der udbetaler

fra regeringen fra ministeren

byggeriet og blandt nogle håndværksmestre

det her værktøj som der i branchen har været stor glæde over fordi det netop hjælper de ærlige og redelige virksomheder som betaler den skat de skal og som betaler den løn

lommen nok så mange gange men det her er simpelt hen ikke et spørgsmål om grundloven eller at

skulle være overtrådt på nogen måde så tror jeg nu også at der

hvorfor er det så principielt vigtigt for man kan selvfølgelig altid stille alle mulige logiske argumenter op og lave ræsonnementer som siger at skat bare skal have lov til at gå ind i folks haver

være mere effektive der er mange ting der ville være nemmere for myndighederne hvis man bare gav los men vi lever i et retssamfund

et demokratisk retssamfund med retssikkerhed for den enkelte borger og med grundloven som vores præambel altså en sikring af at ejendomsretten er ukrænkelig

den tidligere regering gav mulighed for at skat som myndighed kunne gå ind uden dommerkendelse på folks private grund

en grundlæggende sygdom som man starter

man ikke siger stop i forhold til den magt staten altid vil tiltage sig for det er

hos folk uden dommerkendelse det er altid nemmere at give politiet flere beføjelser det er altid nemmere at give skat flere beføjelser men vi har en grundlæggende forpligtelse og et ansvar i folketinget

for borgerne så da

man gav lov til at skat over syv hundrede gange de sidste år

der stod to skattemedarbejdere i hendes have

været lavet noget arbejde de stod og diskuterede med kvinden i et par timer ude i haven mens alle naboerne hørte det og anklagede hende for ditten og datten det

bare var vandret ind i vedkommendes have og stod og diskuterede højlydt

så med at hun fik et brev om at det

man sig som myndighed

en grundlæggende uskik

der har været i skat tidligere som den nuværende minister heldigvis er

at man bare troede at man kunne tiltage sig den ret det er usundt

rettigheder derfor er vi mægtig glade for forslaget her som følger op på den kampagne vi fra konservativ side kørte en hård kamp for

der er noget arbejdstilsynet bør se på

så tager de også ofte både politi og skat med ud

en del af et fælles myndighedsarbejde som

at bekæmpe nogle af de særlig udenlandske virksomheder der opererer i danmark

også en af begrundelserne for at dansk byggeri og andre synes at det her lovforslag er en dårlig idé så jeg vil bare

bekræfte at den fælles myndighedsindsats

totalitære systemer og det er jo netop totalitært at man bare giver en myndighed mulighed for at gå ind på folks grund uden en dommerkendelse

men det betød jo

man havde en god sag før man kunne gå hen og banke på hos folk politiet kan ikke bare gå ind

dommer om lov før de går

sidste halvanden times tid og jeg tror grundlæggende at det

positivt tager imod forslaget så er der et par enkelte kan se nogle positive elementer i det men

en del af et forløb regeringen

sat i gang for at få sat mere fokus på retssikkerheden på skatteområdet jeg tror at herre martin lidegaard sagde at der ikke var noget tilbage i den her retssikkerhedspakke og det

afskaffelse af den anonyme anmeldertjeneste

været lidt diskussion i den tidligere regering om

var en god idé og oprettede den og andre nedlagde den jeg tror at blandt andet den radikale skatteminister

så blev den desværre oprettet igen

den så blevet nedlagt forhåbentlig endegyldigt og jeg håber at der vil være et bredt flertal i folketinget for for ikke

den vej igen et andet initiativ

om omkostningsgodtgørelse hvor jeg senere på året eller i starten af næste år vil indkalde folketingets partier til

stille selskaber og virksomheder der vinder over skat bedre end det er tilfældet i dag hvor de ikke får dækket deres omkostninger hvis de driver deres firma i selskabsform

en diskussion omkring teleoplysninger altså

få adgang til detaljerede teleoplysninger med henblik på at afgøre om man ifalder

man gå domstolenes vej dem skal man ikke kunne få udleveret som led i

skattekontrollovens § otte d

initiativer der går ud over det lovforslag vi behandler her i dag og de udgør så

det handler grundlæggende om at regeringen og jeg som skatteminister ønsker at sætte fokus på borgernes rettigheder

love og regler der er vedtaget og de retningslinjer som gælder det skal man gøre ved politisk at påtage sig ansvaret og sige nu sætter vi foden ned over for nogle af de her beføjelser hvor vi ikke synes

det her lovforslag foreslås det som debatten også har vist at vi fjerner skats hjemmel til at foretage kontrol af synlig byggeaktivitet af professionel karakter når arbejdet foregår på privat grund

skats kontrolbeføjelser og den enkelte borgers

det her lovforslag og en række af de initiativer jeg

medvirke til at der skabes en mere rimelig balance mellem de kontrolbeføjelser som skat udstyres med

hvis der ikke er balance og sammenhæng

de her hensyn jamen så mister borgeren tilliden til skats vigtige kontrolopgaver

kontrol på privat grund er et væsentligt indgreb i privatlivet

sådant indgreb at der skal være særdeles tungtvejende grunde

regeringen ønsker ikke at borgere uden egen skyld uden egen skyld eller uden at kunne forhindre det

man sige den værdipolitiske debat i det her

om det der står i grundloven grundlovens § to og halvfjerds om at boligen

ejendomsretten er ukrænkelig og rent juridisk

noget i vejen for at man kan vælge at have de her kontrolbeføjelser det

med de tanker der ligger bag de beføjelser at man siger det der foregår i folks private haver skal der være særdeles tungtvejende grunde til at vi giver myndighederne adgang til men det kan man jo være politisk uenig i

kontrol på privat grund vil ikke få

for skats samlede kontrol af sort arbejde og social dumping skat vil fortsat have en række kontrolbeføjelser der kan sikre en effektiv kontrol lovforslaget ændrer alene

og da indeholdt det yderligere to elementer det ene var et

om at ophæve kravet om at der ved byggepladser skal opsættes skilte

at fjerne pligten til at en arbejdsudøvende på forlangende skal oplyse sit fulde cpr nummer

af mulige konsekvenser af omfanget af

forholde mig til nogle af de spørgsmål der har været diskuteret her og

et indtryk af at hvis man fjerner den her kontrolbeføjelse

danmark et uland hvor der ingen kontrol er af sort arbejde

at før man gennemførte den her kontrolbeføjelse i to tusind og tolv lavede vi en stor og utilstrækkelig indsats på området og det er simpelt hen

omfangsrig indsats for at begrænse sort arbejde og social dumping før to tusind og tolv da vi vedtog det her lovforslag

andre redskaber som myndigheder som skattemyndighederne men også andre myndigheder kan tage i brug for at minimere den ulovlige sociale dumping og sort arbejde

på det principielle synspunkt som jeg synes er helt afgørende

kommet ud af det altså er der proportionalitet er der sammenhæng mellem den her kontrolbeføjelse og det indgreb som det kan være over for en boligejer at skat kan

en konkret historie ude fra virkelighedens

opleves at være og hvad der så kommer ud af det

overvejende del jeg tror det er firs er der fire sager der er endt med påbud fire sager er endt med

er et redskab man har brugt i et enormt omfang og jeg minder om at det er et redskab

at man har skiftet spor som følge af en ny regering

ret meget der er kommet ud af det

lidt ekstra penge i statskassen men

adgang til at komme ind i folks private haver så

men også en videre behandling her i folketinget ved anden

svar nummer seks og halvfems fra skatteministeren

skriver at skat efter gældende regler ikke har hjemmel til at indhente en dommerkendelse og

at dette skal gøre sig gældende for skats myndighedsudøvelse efter en eventuel vedtagelse af lovforslag

gøre et eller andet i den retning

ministeren stadig væk står fast på det her svar

at udføre en kontrolopgave

konkret efterforskning og det er jo derfor man ikke helt kan sammenligne

er tale om en myndighedskontrol

en konkret mistanke om forskellige ting det kunne være brud på skatte og afgiftsloven og det kunne også være en straffesag

forskellige redskaber man tager i brug og forskellige regler og retningslinjer

varsom med at blande de to typer af indgreb

man fjerner en kontrolbeføjelse

at begrænse sort arbejde og social dumping

borgerens privatliv rettigheder boligens ukrænkelighed og ånden i grundlovens § to og halvfjerds og 73 og der må

regeringens og min opfattelse nej der er ikke sammenhæng og proportionalitet og derfor lægger

nogle af dem de kalder det godt nok ikke at vi bliver sat tilbage til et uland men de kalder det alligevel både opsigtsvækkende og et stort tilbageskridt i kampen imod sort arbejde så derfor vil jeg

gerne gentage det spørgsmål som jeppe bruus stillede før nemlig mener ministeren at der vil komme mere eller mindre sort arbejde efter at retssikkerhedspakke en

de mange mange penge vi bruger og som den tidligere socialdemokratiske

en moralsk argumentation som nogle af os har forståelse

isoleret set er langt bedre stillet i forhold til at minimere sort arbejde og begrænse social dumping end

to tusind og tolv fordi vi har gjort en række andre ting og det kan også være at regeringen vil gøre en række andre ting men jeg kan love for at vi ikke

der blev indgået mellem den tidligere socialdemokratisk ledede regering venstre dansk folkeparti sf og de konservative med det udgangspunkt støtter vi selvfølgelig det

lovforslag som bygger på et lignende lovforslag der blev

vi er desuden opmærksomme på at vismændene i

tolv gav udtryk for at statsstøtten til rederierhvervet var gået for langt i forhold til det hensigtsmæssige niveau

vil forsøge at få undersøgt hvilke forudsætninger regeringen lægger til grund for at lovforslaget vil medføre et ikkenævneværdigt mindreprovenu men

vi forslaget med de her indledende kommentarer og ser frem til udvalgsarbejdet og de kommende

med vækstpakken fra to tusind og

fordi vi er en del af aftalen

kort om at man vil styrke rammevilkårene for det blå danmark som jo er et kæmpestort erhverv

ottendestørste spiller på markedet på verdensplan og det er jo ret godt gået af et forholdsvis lille land

det viser jo også bare at det er vigtigt med fortsat gode rammevilkår på det her område rent konkret

specialskibe som så kan komme med i den det er blandt andet vindmølleskibe ishåndteringsskibe hotelskibe og vagtskibe og de kan

mindre nye som er med i det her lovforslag i forhold til det lovforslag vi behandlede før valget er at der er et par andre ting med aktiviteter med bygninger og reparationer og nedtagning af olieinstallationer til søs

nu også kommer med i den her ordning formålet er jo ganske simpelt at vi

tiltrække nye fartøjer til danmark og sikre investeringer og arbejdspladser

utrolig vigtigt erhverv og det er vigtigt at vi bevarer den førerposition vi har i danmark og det er det her lovforslag jo en del af nogle kunne så godt kan

af høringssvarene tænke sig at man gik endnu videre

er trods alt et skridt i den rigtige retning

det var børsen eller berlingske tidende at der er et specifikt problem med en lille gruppe af skibe

er det kabellægningsskibe som bliver ramt negativt af det her lovforslag og det er jo ikke intentionen fra nogen af aftaleparternes

skal blive belastet negativt men at det faktisk skulle være en styrkelse

i udvalgsarbejdet for at se om man eventuelt kan fjerne den del så det ikke rammer

en række specialskibe her som ikke er inde

gældende tonnagebeskatningsordning som jo er en del af grunden til at at det danske erhverv på det her område det blå danmark står rigtig stærkt i i verdenskonkurrencen

set kun positivt hvis man kan udvide ordningen og i øvrigt en provenuneutral ordning så

en forbedring for branchen og det

så netop

kan tiltrække flere skibe og flere investeringer og dermed også flere arbejdspladser til danmark det blå danmark herunder offshoreindustrien har brug for bedre rammevilkår og det får man med dette forslag

tilhører kan vælge at lade sig beskatte efter den særdeles gunstige tonnageskatteordning den er så gunstig at den bliver betragtet som statsstøtte

godkendes af eu

i enhedslisten at det her lovforslag skal betragtes som det det er nemlig en skattelettelse til rederierne fra at betale i hvert fald i princippet selskabsskatteaktiviteterne fra disse skibe vil rederierne fremover blive beskattet med den meget lave tonnageskat

skibe en tonnageskat som er uafhængig af indtægterne

med usikkerhed skriver man for så har man garderet sig at lovforslaget vil medføre et ikke nævneværdigt

set nogle valide tal på det her jeg tror nemlig at de pågældende offshoreaktiviteter bidrager væsentligt til rederiernes indtjening jeg tror med andre ord at der tjenes rigtig mange penge på offshoreaktiviteter i for eksempel nordsøen forslaget

yderligere skattelettelser til rederierne

må man forstå betrængt erhvervsliv til hjælp og samtidig forringer man altså almindelige menneskers levevilkår gennem utallige reformer nu sidst med dagpengereformen har man forringet vilkårene for

har sværest ved at klare sig og som rammes af arbejdsløshed sygdom eller andet grimt dette lovforslag skærer ud i pap og ikke overraskende selvfølgelig at regeringen er på de velhavendes side den

på virksomhedernes side som åbenbart skal betale mindre og mindre til fælleskassen og bidrage mindre og mindre til alle de mange ting som velfærdssamfundet stiller til rådighed og som ikke mindst virksomhederne nyder godt af en veluddannet arbejdskraft en god infrastruktur et sundhedsvæsen som tager sig af medarbejderne hvis de bliver syge eller kommer til skade og mange mange mange flere ting lad mig minde om at danmark igen igen scorer tårnhøjt i internationale undersøgelser om landenes erhvervsvenlighed

og nummer tre i verden hvad har vi at klage over er der mere beskæftigelse i det her nej det er der ikke af den enkle grund at

der ikke kommer flere opgaver der skal jo ikke transporteres flere møller ud i nordsøen eller andre steder end før eller transporteres mere ud til platforme og rigge end før

som olieprisen jo en helt anderledes betydende faktor med direkte indvirkning på beskæftigelsen både ved olie og gasudvinding og i vindmølleindustrien enhedslisten glæder sig naturligvis over at lovforslaget ikke samtidig lader

er en vis sammenhæng mellem tonnageskatteordningen og dis ordningen

er det naturligvis fordi problemet

der skammeligt forhindrer de danske søfolks fagforeninger i at organisere og repræsentere søfolk om bord på dis skibe en paragraf som er i strid med fns konvention om arbejdstagerrettigheder og er blevet kritiseret utallige gange af fns arbejdsorganisation ilo

nu ikke i tvivl om at dis ordningen også på det her område nok skal komme alene fordi det er et hedt ønske

det her spørgsmål jo altså vies rigtig meget opmærksomhed tonnageskatteordningen er sammen med dis ordningen statsstøtteordninger som løbende skal godkendes af

kommissionen og for at få en godkendelse skal man jo oplyse korrekt om ordningernes konsekvenser og omfang herunder ikke mindst det økonomiske omfang af statsstøtten i forbindelse med en længerevarende sag mellem søfartens ledere og dfds som er udtaget som en principsag eller en prøvesag gældende for alle danske rederier er det kommet frem at der i høj grad kan sættes spørgsmålstegn ved den regnemetode man anvender når man opgiver omfanget af statsstøtten eller det mindre

skatteprovenu i forbindelse med dis ordningen således at man så at sige lyver omfanget af statsstøtten mindre den fremgår i øvrigt ikke af finansloven og det er jo efter ønske fra rederierne

henset til min tidligere bemærkning om lovforslagets bemærkninger om at det vurderes med usikkerhed når den her tonnageskatteordning

der er tilsyneladende og i det hele taget megen usikkerhed forbundet med støtte til rederierhvervet

var registreret i england

meget kompetent arbejdskraft og der tror jeg fint vi kan være med der er jo også en vis dansk beskæftigelse ombord på de pågældende skibe

uanset flagstat der er tale om her at man letter skatten for de pågældende

set det eneste man

siger at det er der mange økonomer der er uenige med enhedslisten i

selv de økonomiske vismænd har jo op igennem nullerne påpeget

til fælleskassen fordi de stort set ikke betaler skat

de beskæftigede søfolk ombord heller ikke betaler skat

til rådighed de vælger og vrager i hvert fald selv hvilke pladser de stiller til rådighed og derfor er for eksempel maskinmestrene

mens fødekæden til navigatører og den slags

udsultes det er samtidig en kendsgerning at dæksmandskab stort set ikke uddannes

af de danske rederier med undtagelse af esvagt i esbjerg som står for langt langt hovedparten af uddannelsen af almindelige

ganske godt

i l sekstende samtidig vil

at den globale konkurrence også presser andre brancher når vi i danmark udarbejder særlige ordninger for rederierne eller for højtuddannede som vi eksempelvis har gennem

forretninger og arbejdspladser ud af landet jeg er derfor optaget af hele tiden at forbedre de skattemæssige rammer i danmark både når det gælder personskatter og afgifter og selskabsskat lovforslag l seksten betyder at tonnageskatteordningen udvides med en række aktiviteter der typisk udføres af offshorerederier med specialskibe den nuværende regering har udvidet tonnageskatteordningen yderligere set i forhold til l fire og tyve der blev fremlagt af den tidligere regering så rederier med aktiviteter inden for bygning med videre af olieinstallationer til søs også får mulighed for at anvende tonnageskatteordningen

en stor del af de aktiviteter

positive over for disse ændringer og vi er også klar til at drøfte andre forbedringer for branchen det er klart at når

hele tiden overveje hvor man helst vil sætte ind

samlede skattetryk grundlæggende er så højt at det er vanskeligt at finde steder hvor vi ikke er villige til

danske rederier har siden to tusind og et betalt tonnageskat og forslaget her handler om at udvide tonnageskatteordningen til også at gælde en række specialskibe og offshoresektoren

lavet for at rederierne skal kunne klare sig bedre i den internationale konkurrence i alternativet

synes vi dog ikke at det er en bæredygtig vej at gå at indlade sig på skattekonkurrence med vores handels og samarbejdspartnere det risikerer hurtigt at blive et kapløb mod bunden hvor alle lande sænker skatten til det lavest mulige fordi de bliver presset et af argumenterne for lovforslaget er også

dog i tvivl om hvorvidt effekten på arbejdspladser bliver så stor som man forestiller sig selv hvis flere specialskibe bliver indregistreret i danmark vil de formentlig kun i et lille omfang blive bemandet af dansk personale og derfor mener vi at effekten på de danske arbejdspladser vil blive forholdsvis lille alternativet ser ikke forslaget som et forslag der vil bringe arbejdspladser til det blå danmark men som et forslag der vil bringe skattelettelser til det blå danmark og det synes vi hverken giver overskud på den sociale bundlinje eller på den økonomiske bundlinje

de stærkeste søfartsnationer i verden og kan fortsætte med at være det med alle de følgeindustrier og alle de fordele

på land i danmark

noget som er godt for de offshorevindmølleskibe hele det grønne danmark som i forvejen jo ekspanderer voldsomt hvor eksporten stiger og hvor vi oplever

vindmølle i verden der udskibes fra esbjerg havn

men det ville da være trist hvis ikke de blev udskibet på danske skibe så man også fik dansk mandskab og danske kompetencer i hele værdikæden fra produktionen af vindmøllen til transporten opsætningen finansieringen og så videre og når der

som kan gøre en lille smule godt for det grønne danmark i stedet for at der bare kun bliver talt besparelser så er det bestemt også værd

hvor søfolkene om bord altså ikke betaler skat

og og man har en tonnageskatteordning som er meget gunstig

der ikke tilflyder den danske stat ret mange penge fra det her

hvorfor vil man bidrage til at den ordning skal

til andre aktiviteter som i øvrigt foregår der hvor de foregår

set bare at man sætter et andet flag på skibet

vi burde have et mere fælles minimalt beskatningssystem i europa i verden hvad ved jeg men det har vi ikke og så længe vi ikke har det

under et andet flag det er jo derfor

i det mindste at få et system der beskytter de danske interesser og som sikrer at alle de følgejob der kommer med forbliver danske

komme under behandling hvis de bliver syge eller kommer til skade om bord på skibet så er det vel også rimeligt at kræve noget til gengæld

topti globalt så derfor er det vigtigt hele tiden at være opmærksom på at sikre de bedst mulige rammebetingelser de bedst mulige vækstbetingelser for erhvervet sådan gælder det jo for alle dele af erhvervslivet

ikke bare sidde med armene over kors

vente på at udviklingen overhaler os hver eneste dag sidder man jo i virksomhederne og kigger på hvordan

kompetitiv

kan få mere vækst sådan bør man jo også agere i den danske stat

det gør man altså ved at give nogle gode rammebetingelser ellers overhaler andre lande

bare tro på at udviklingen går i stå i andre lande fordi der ikke sker så meget i danmark det er også min kommentar til forslaget her som vi selvfølgelig

vi synes det er ganske udmærket at

det på dagsordenen og

om det er i den rigtige retning eller ej så er

mens det banker derudaf på andre områder og mens markedet for offshore er blevet stadig mere

af for eksempel boreriggene

om vindmølleskibene og og andre offshoreskibe som modsat traditionel skibsfart ikke kan benytte sig af dis systemet og tonnageskatten så har vi jo en udfordring hvis jeg var rederi ville

får lavet sine ting henne i den bedste kvalitet og til den laveste pris det

at man bare hejser dannebrog inde på kontoret uanset hvor man sidder henne og så siger at det gør vi for danmarks skyld det gør man jo også

udvikling og ved at rederiet kan overleve men det kan man ikke hvis man ikke bliver ved

for meget med med armene over kors og

sagen er jo den at

har lavet en analyse af det som de offentliggjorde i børsen

viser og dokumenterer

færre arbejdspladser mindre vækst og mindre produktion

så kan man opstille alle mulige regnskaber frem og tilbage

men hvis alternativet er at de ting ikke kommer til danmark så mister man jo alt andet lige den produktion og den vækst

så derfor er det vigtigt at vi får ajourført vores lovgivning forslaget her

overhalet af andre lande singapore overhaler os der bliver indflaget meget mere holland uk

som tilbyder bedre forhold

leder mig så til det mere generelle altså at udfordringen for for det maritime

nødt til at tilpasse os rammerne for dansk erhvervsliv

konkurrencevilkår ellers koster det jo bare vækst og

arbejdspladser derfor kæmper vi for bedre vilkår for erhvervslivet

tilfælde for det blå danmark så vi får indflaget nogle

flere borerigge får gjort noget ved

udvidet dis beskatningen og får

det er et af vores absolutte hovedkrav

vi har en dialog med regeringen om i øjeblikket vi håber på at regeringen vil

så vi får væksten tilbage i det blå danmark så væksten ikke bare kommer til at foregå i

vores regler indrettes så de tager højde for nye vækstmuligheder og nye aktiviteter og vækstmulighederne når vi taler rederier med specialskibe der leverer ydelser til offshoresektoren

maritime branche blandt andet på at der i disse år er en voldsom vækst på markedet for opsætning af havvindmøller

i forbindelse med opsætning servicering og siden hen nedtagning af møllerne anvender rederierne rederierne en lang række højtspecialiserede fartøjer der er tale om det man kan kalde en dansk styrkeposition

vi skal bevare og udvikle og pleje

var en bred forligskreds bestående af den daværende regering venstre dansk folkeparti socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti der i sommeren fjorten blev enige om at styrke rammevilkårene for det blå danmark som led i aftale om en vækstpakke med den politiske aftale og lovforslaget

sikret at rammevilkårene for det blå danmark også fremover vil være attraktive

det betyder at danmark kan fastholde sin position som førende søfartsnation på det globale marked

det globale der er afgørende her og det skal også være mit forsøg på at imødekomme noget af den kritik der har været fremført fra i særlig grad enhedslisten

på vores vores beskatning

af og indrette sig efter hvis man vil fastholde

betyder at tonnageskatteordningen udvides med en række

offshorerederier med specialskibe og regeringen har

til den tidligere regerings lovforslag l en hundrede og fire og tyve udvidet tonnageskatteordningen yderligere så rederier med aktiviteter inden for bygning med videre af olieinstallationer til søs også får mulighed for

for en stor del af deres aktiviteter der er samlet set tale om en betydelig udvidelse af tonnageskatteordningen og forslaget indebærer en betydelig og væsentlig forbedring af rederiernes konkurrenceevne på det globale marked hvor man må sige at konkurrencen er hård

andet det konservative folkeparti og herre brian mikkelsen at regeringen og venstre selvfølgelig

har fremsat hvor man lægger op til yderligere udvidelser men pengene skal findes og det

finansiering i forbindelse med vores forslag til finanslov men det ændrer ikke ved

har været her i dag og jeg besvarer selvfølgelig meget gerne spørgsmål om det nærmere indhold af forslaget og virkningen deraf under udvalgsbehandlingen

at lovforslaget vil medføre et ikke nævneværdigt mindreprovenu jeg synes

ikke har en mere præcis udregning af hvad det her i virkeligheden økonomisk kommer til at betyde når ministeren på den ene side siger at

nævneværdig økonomisk

så synes jeg ikke at det hænger sammen og jeg synes det havde

ønsker nogle yderligere udvidelser og det ønskede herre brian mikkelsen fra det konservative folkeparti også

nogle der siger at det er alt for dyrt

ikke rigtig koster noget det må koste noget

vi skal jo i fællesskab finde ud af

det er den rigtige vurdering der ligger til grund for

jeg har ikke grund til at betvivle at den vurdering som skatteministeriets økonomer har lavet her

i forbindelse med en sag som søfartens ledere har kørende er

regeringen den danske stat ikke opgiver korrekt til eu

for eksempel koster og så er vi jo ude i det helt vilde for

forkert altså det bliver sådan meget meget usikkert det hele når vi snakker

ordningen er heller ikke på finansloven

efter ønske fra rederierne i sin tid det bliver sådan

sådan at når det offentlige indkøber for tre hundrede

skal der være gode gennemsigtige og enkle regler for det og det er det her lovforslag et forsøg på det kan jo snyde lidt når man ser bunken

meget komplicerede regelsæt

gjort mere gennemskueligt for

en genfremsættelse af vores

bare at fremhæve en del som

at det her jo er godt nyt for vores små og mellemstore virksomheder fordi vi

puljede udbud men altså skal dele dem op eller i hvert

forklare hvorfor man ikke gør det sådan at der i højere grad bliver mulighed for at vores små og mellemstore virksomheder også kan byde ind på de her

hvor store krav der kan stilles til omsætningen og det vil jo også give nogle muligheder

fremme behandlingen af det her forslag som

fremsatte så langt så godt som sagt

jeg godt vil dvæle lidt ved regeringen har

på et enkelt punkt et meget væsentligt punkt for os at ændre

med det oprindelige lovforslag var det vores ønske at

det vil understøtte den grønne omstilling

bruge den her store efterspørgselsmuskel som de offentlige indkøb jo er

den grønne omstilling det kan jo være miljømærker fairtrademærker

for ordregiveren at få indarbejdet de her bæredygtighedshensyn eller hvad det måtte være i deres udbud vi ville gerne gøre det så let som muligt for ordregiverne at gøre brug af de her mærkekrav

vi den løsning som i øvrigt er i fuld overensstemmelse med direktivet

kan man jo sådan undre sig lidt over hele diskussionen om overimplementering og

altså vælger en ikkedirektivnær løsning på på det her punkt omkring mærkning men vores løsning

gjorde det altså frivilligt for den enkelte ordregiver om man ville acceptere det vi kalder anden passende dokumentation og humlen her ligger jo i at

alt andet lige at vi kan risikere en situation hvor ordregivere altså skal sidde med bunkevis af papirer og

tale om at man lever op til de samme kriterier eller de samme krav

øge uigennemsigtigheden her vi synes stadig det skal være nemt

vi undrer os over at man her fra regeringens side vil øge de administrative byrder eller i hvert fald øge bureaukratiet

det er det der sker når man ikke længere blot kan henvise til

kan også føre til at der vil være leverandører som bliver valgt uden at de lever op til kravene simpelt hen fordi det bliver

uigennemskueligt og vanskeligt for ordregiveren

stille et ændringsforslag som fører lovforslaget tilbage til sin oprindelige form

vi fremsatte det men vi støtter naturligvis fortsat op om en samlet udbudslov som vi synes vil være

så igen ved førstebehandlingen sidste gang var dansk folkeparti sådan set rimelig positive over for at at

i forhold til den nuværende og eksisterende udbudslov men men én ting er at det måske bliver lidt bedre noget andet er så det store spørgsmål om om det så vitterlig er

hvis man kigger på de diskussioner der var helt tilbage i to tusind og elleve dengang man begyndte at diskutere i

dagældende og nugældende eu udbudsdirektiv

at vi faktisk gerne ville gå noget mere aktivistisk til værks i forhold til at sikre

bureaukratiske bøvl som kostede penge

kommunernes landsforenings og fra danske

udenlandske aktører der reelt ønskede

de forskellige opgaver og

hvis man så så på hvor få der reelt

endte med at vinde et udbud her i danmark de eneste der vandt og vinder fortsat

at udarbejde eu udbudsmaterialer på forskellige sprog og så videre for at overholde alle de

man fik formandsposten i eu

formandsstyrke gældende i formandskabsperioden men det valgte regeringen jo at

se bort fra man mente ikke det var dér man skulle lægge indsatsen fordi det i forvejen nok var svært at komme igennem med de helt store ændringer af eu udbudsdirektivet

en behandling af et lovforslag som indeholder nogle af de ting som der så er blevet enighed om vi havde gerne set at der var kommet en større udbudsgrænse

også det som kl og danske regioner foreslog netop for at sikre at man ikke skulle bruge offentlige skattekroner på at lave

overhovedet at få udenlandske byderes interesse

at man lavede en ramme der hed ti million kr i stedet for de der omkring en

at lovbehandle regeringens

der skal til i forhold til at implementere de delelementer som

er og det

det bliver gjort lettere for virksomheder med hensyn til den her dokumentationspligt således at det fremover kun er den virksomhed som ender med at vinde et udbud som også skal

nu får klare beskrivelser af den valgte evalueringsmetode og det skaber selvfølgelig gennemsigtighed også over for den enkelte virksomhed så vi anerkender at at delelementerne

meget forstandige og fornuftige men vi synes at det er brandærgerligt at vi ikke

gerne sige her på falderebet at det

at vi bare skal falde på halen herhjemme og sige at det var da fantastisk vi er nødt til også at bevare vores kritiske tilgang til det

de er til gavn for danmark ud fra den

gældende lovgivning vi tror at det her lovforslag dækker over noget der er til gavn for danmark overordnet set men det skal selvfølgelig komme an på

muligt og derfor vil vi også have undersøgt om ikke vi kan få en senere ikrafttrædelsesdato end

ikke laves teknisk obstruktion ad bagvejen af nogle der ikke nødvendigvis kan kan lide de her mærker

jeg bare kvittere for at ordføreren gerne være med til at kigge

jeg selvfølgelig der skal være plads til stadig væk og der skal også være plads til at den enkelte kommune eller region skal have mulighed for at stille nogle krav som de synes de vil lægge vægt på i forbindelse med et udbud

kongstanken og og formålet er jo selvfølgelig at det med den her ændring af loven

jo også det som der lægges op til hvert fald som et punkterne

op til at man kan bruge det meget bredere end den danske regering lægger op til

man kan tage sociale etiske miljømæssige beskæftigelsesmæssige hensyn og så videre og så videre

derfor vil jeg bare gerne høre

at der slet ikke står i lovens formålsparagraf at man netop kan påvirke

tage de her mange mange forskellige hensyn hvis det er det man synes passer både vores samfund bredt og bedst muligt

som muligt samt reducere de omkostninger

som der ligger nu bliver ret meget bedre set i forhold til den formålsparagraf end det som vi har i dag men

et eu direktiv fordi det kommer fra bruxelles

i forhold til de spørgsmål som

at vurdere om man vil acceptere det her der hedder anden passende dokumentation som altså kan være meget omfattende dokumenter og om man synes

frivilligt for ordregiveren om man vil gøre det eller ej eller om det er noget vi skal bestemme

med til at ændre på det lovforslag der er fremsat

anerkender bare at kritikken er kommet og den skal selvfølgelig

og forbrugerstyrelsen og ministeriet har alle været dybt involveret i tilblivelsen af

at borgerne får mest for deres skattekroner når det offentlige køber ind på deres vegne

kunne vi godt tænke os at skatteborgerne havde mulighed for at beholde flere af deres egne penge således at skatteborgerne i højere grad selv bestemte hvad deres penge blev brugt til

være den bedste måde at sikre på at borgerne får mest værdi for deres penge men det er nu vigtigt med

nye forslag udbudslov idet kommuner regioner og stat køber ind for over tre hundrede milliard kroner om året

vigtigt at den lovgivningsmæssige ramme er fleksibel og gennemsigtig og frem for alt sikrer en effektiv konkurrence

at der her er tale om meget kompliceret lovgivning at påstå andet ville være forkert

at den her lovgivning

efter et par år således at vi kan få mulighed for at se på om der måske er nogle ting der skal ændres

unødvendig høj vurderingen er dog at den her lovgivning vil give besparelser i størrelsesordenen otte hundrede million

at parterne også bliver inddraget i den proces det er yderst vigtigt og

op på om det også er det der er tilfældet og om der er tilfredshed med de vejledninger der bliver udarbejdet efterfølgende men vi kan støtte det her lovforslag som er en genfremsættelse og

er identisk med det lovforslag som den tidligere regering fremsatte jeg er klar over

er visse mindre ændringer

lovforslaget før valget og vi kan også støtte det

udtryk for at der bliver foretaget noget der er ulovligt det jo ikke ulovligt at en virksomhed har sit hovedkvarter placeret i et andet land end danmark og betaler skat i det land

er skattely

skattely det er en virksomhed sælger nogle varer til

en kommune i i danmark er det så udtryk for at de er i skattely fordi de ikke betaler skat i danmark den definition er sf jo nødt til at blive en lille smule klar på hvis det er sådan at der er en virksomhed der foretager sig noget decideret ulovligt så er der jo

når vi bruger deres penge men vi skylder det faktisk også de virksomheder

dem skylder vi at konkurrencen foregår frit og åbent så det er de dygtigste virksomheder med de bedste bud der vinder opgaven når det offentlige sender opgaver i udbud potentialet i besparelser fra den offentlige sektors side vurderes til at være omkring otte hundrede million

som den offentlige sektor sparer på det her forslag penge som kan frigøres til andre og bedre formål

lang diskussion om hvordan de skal bruges om det skal være til at sænke skatter og afgifter eller

andre opgaver i den offentlige sektor men lovforslaget er et rigtig godt eksempel på at det kan lade sig gøre at få de sparsomme midler i den offentlige sektor til at strække noget længere alene udarbejdelsen af udbudsmateriale betyder at der for de forskellige myndigheder i den offentlige sektor spares to hundrede og halvtreds til tredive nul million kroner i forbindelse med papirarbejdet omkring udarbejdelse af

det betyder også noget for virksomhederne

en administrativ besparelse på halvfjerds million kroner i forhold til nogle af de ændringer der ligger så det lyder jo rigtig rigtig fornuftigt forslaget bygger på eus udbudsdirektiv og et dansk udvalgsarbejde om det samme lovforslaget

tidligere har været fremført tidligere været fremsat her i folketinget men det bortfaldt som følge af

er forslaget stort set identisk med det tidligere forslag der er lavet rettelser på en række områder omkring mærkning solidarisk hæftelse og noget så jordnært som et jordingssystem til stikkontakter det er faktisk forslag der lægger sig tæt op af udbudsudvalgets anbefalinger og som har til formål at gøre loven klarere og rette fejl og

er det et stort og ekstremt tungt og indrømmet også kompliceret lovforslag som alligevel har til formål

forenkle og skabe større klarhed derfor vil jeg kun fremhæve nogle få og centrale afgørende elementer i forslaget for det handler om at skabe

blandt andet regler for hvornår

tage en dialog med de virksomheder der byder det har ikke været klart og entydigt

i forbindelse med et tilbud kan rettes hvornår udbyderen kan kontakte dem der har givet tilbud og

på bordet når man skal gøre regnebrættet op end hvis man på forhånd er nødt til at afvise på grund af nogle små formelle fejl små og mellemstore virksomheder får også lettere

at byde på offentlige opgaver opgaver der sikres bedre mulighed for det man kalder konkurrencepræget dialog og udbud via forhandling der skabes mulighed for at udbud kan være andet end blot at spørge om prisen på en specifik opgave eller ydelse men at udbuddet via det der kaldes innovationspartnerskaber også kan bruges til at udvikle nye og anderledes løsninger på et opgaveproblem det skulle gerne medvirke til nytænkning udvikling og innovation således at den offentlige indkøbspolitik i højere grad understøtter at vi fremmer innovationen i danmark der bliver lempet på en række dokumentationskrav til virksomhederne der byder på opgaven således at det alene er den virksomhed der vinder opgaven der skal indsende fuld indsende fuld dokumentation det er en af årsagerne til at virksomhederne også lettes

de administrative omkostninger med det her forslag i venstre er vi som sagt store fortalere for at vi sikrer os at skatteborgernes penge bruges bedst muligt at vi får den

samtidig styrkes konkurrencen og det bliver lettere for små og mellemstore virksomheder at byde på

derfor støtter vi naturligvis forslaget fra erhvervs

eller er det her reelt en substansændring

substansændring som i det her forslag men der er rigtig mange som har rettet henvendelse til os

vil medføre mere bureaukrati

hver eneste gang fordi man nu bliver pålagt at skulle tage imod den frem for at det er

i høringssvarene til det forslag der blev sendt ud tidligere

osv lyder

bekymret for at hvis man stiller et krav om at det alene er en mærkningsordning så vil man afskære virksomheder fra at byde

små og mellemstore virksomheder for hvem det kan være forbundet med

men hvis de nu alligevel

at sikre at flere kan byde ind

forholdsvis lille administration der så skal sidde

forholde sig til meget omfattende dokumentationsmateriale et arbejde som mærkningsordningerne jo gør for os i forvejen så er det ikke korrekt at det vil medføre mere bureaukrati er det ikke også korrekt

ordføreren det her med de små og mellemstore virksomheder

er rigtig mange små og mellemstore virksomheder faktisk

virksomheder som har licens til blomsten eller svanen

har behov for at være med i en mærkningsordning har fravalgt det man klarer sig fint uden

vil byde på en opgave hvor der bliver stillet krav om en mærkningsordning

bør den jo ikke blive udelukket der må jeg sige

at det kan gøres på en let og

det foregå let og ubureaukratisk men formålet er jo at sikre at flere kan byde ind ikke at man svækker

det kun er et bestemt mærke der skal være gældende eller om det

en virksomhed der på anden vis lever

det naturligt at vi sikrer at virksomhederne har den rettighed

hvis de ikke har valgt at leve op til mærket men

på anden og jeg tror ikke nødvendigvis det er to og fyrre ringbind der skal være afgørende for at dokumentere at man gør det så skal de også kunne tælles med i et udbud

er fair at vi siger at hvis en virksomhed lever op til de samme krav

interesse

herunder krav om overholdelse af arbejder og menneskerettigheder vi vil dog godt

spørgsmålstegn ved hvor meget nyt der er i det eller om der hovedsagelig er tale om en sammenskrivning af muligheder som allerede findes men som blot er spredt ud på en lang række forskellige lovgivninger det er selvfølgelig fornuftigt at sammenskrive disse regler i én lov men det ændrer jo ikke på at loven såvel som direktivets formål er at åbne alle offentlige indkøb for konkurrence og underlægge dem eus udbudsregler vi er ganske enkelt uenige i at effektiv konkurrence i lovforslagets og eus forstand er den bedste måde at udnytte offentlige midler på

samtidig principielt modstandere af at privatisere sociale og sundhedsmæssige tjenesteydelser det bør kun ske i undtagelsestilfælde hvor det offentlige ikke selv er i stand til med kort varsel at løse dem derfor kan vi under ingen omstændigheder tilslutte os en lovgivning der som et af sine formål har at øge konkurrencen om velfærdsydelser det vil gå ud over borgerne og det vil gå ud over forsyningssikkerheden det er spild af offentlige ressourcer og det vil gå ud over den demokratiske kontrol med disse ydelser hvis nogle vil have konkrete eksempler på det

man jo bare se på de aktuelle konkurser i hjemmeplejen hvor cirka syv tusind borgere og mange hundrede ansatte er blevet berørt

at tale om skatteyderne der har skullet finansiere oprydningen efter konkurserne lovforslaget medfører ikke i sig selv en forpligtelse til at privatisere

disse eller andre tjenesteydelser men det medfører at udbud af sociale og sundhedsmæssige tjenesteydelser i langt højere grad vil blive underlagt rå konkurrencehensyn lovgivningen vil derfor understøtte en tendens til at den udbydende myndighed stat regioner og kommuner udelukkende ser på prisen det vil blive understøttet af det voldsomme økonomiske pres som lægges på alle offentlige myndigheder i disse år snævre økonomiske rammer omprioriteringsbidrag og så videre det understøttes også af at der ikke er nogen forpligtelser for den udbydende myndighed til at der skal stilles krav om social og miljømæssig bæredygtighed når man sender offentlige opgaver i udbud det mener vi i enhedslisten der skal være at det er også muligt inden for rammerne af direktivet så længe der ikke sker forskelsbehandling enhedslisten deler den kritik af lovforslaget som er fremsat af danske handicaporganisationer

egner de fleste sociale tilbud sig overhovedet ikke til udbudsprocesser som foreslået det foreslåede light regime giver ikke den fornødne sikkerhed for at brugernes interesser bliver tilgodeset de foreslåede muligheder for at fravige udbudsreglerne og i stedet gennemføre udbud gennem forhandling er udtrykkelig beskrevet som undtagelser der kun kan anvendes under særlige omstændigheder som i øvrigt ikke er klart defineret det er positivt at en offentlig myndighed kan reservere kontrakterne til socialøkonomiske virksomheder men det begrænses af at sådanne kontrakter ikke må have en længere varighed end tre år og at der derudover er en karensperiode på tre år det kan jo for eksempel medføre at et anbragt barn skal skifte anbringelsessted hvert tredje år hvilket kan være skadeligt for barnets udvikling

mener vi ligesom en række af høringsparterne at der er mange uklarheder i lovforslaget specielt med hensyn til mulighederne for at fravige de generelle udbudsregler og spørgsmålet om hvornår der er tale om offentlige indkøb med grænseoverskridende interesse det er jo i sig selv kritisabelt det øger risikoen for retssager imod offentlige udbydere hvor eu domstolen i endnu højere grad kommer til at fastlægge reglerne i øvrigt vil vi henvise til det fælles høringssvar fra ibis amnesty international mellemfolkeligt samvirke med flere her er tale om yderst relevante forslag til ændringer som vil styrke det offentliges bidrag til bæredygtighed og socialt ansvar disse forslag vil regeringen desværre ikke følge

at regeringen har forringet det lovforslag som var til behandling i foråret på vigtige punkter som mærkning krav om kvalitetsstandarder med videre vil regeringen alligevel ikke udnytte de muligheder der ligger i direktivet her deler vi den kritik

for at rette op på fejl og mangler i lovforslaget det er helt afgørende for os at få slået fast at tjenesteydelser på social og sundheds og kulturområdet udelukkende udbydes til organisationer og virksomheder der lever op til kravene i § en hundrede og halvfems her skal ordet kan udskiftes med skal såfremt vores ændringsforslag bliver vedtaget kan vi stemme for lovforslaget i modsat fald vil vi stemme imod

muligt for indkøbere at udnytte offentlige udbud bedre til støtte

den samme vej at vi arbejdede bedre sammen om at løse de udfordringer vi står over for som klode som land som international aktør

private virksomheder og i civilsamfundet det er derfor en skam at regeringen ikke har benyttet chancen til at gøre den nye udbudslov til et seriøst værktøj der kunne hjælpe vores samfund i en mere ansvarlig og bæredygtig retning som det fremgik af de citater jeg kom med i starten af min tale

det faktisk også intentionen bag det direktiv som l nitten skal implementere men det lader til at intentionerne er forsvundet i den danske oversættelse der er også andre ting der er smuttet ud i bearbejdelsen eksempelvis præciseringen

om brug af mærkninger som som andre har været inde på jeg ved jo at ministeren

skal overimplementere direktiver fra eu og det kan være fint nok men jeg synes at

i det her lovforslag jeg har sagt det før og jeg kommer til at sige det mange gange igen at vi som samfund

med kun at arbejde med den her ene bundlinje der handler om økonomi vi bliver nødt til at arbejde på alle tre bundlinjer både den sociale den miljømæssige og selvfølgelig den økonomiske

arbejdet i i udvalget begynder jeg håber selvfølgelig at ministeren har lyst til at gå konstruktivt ind i at finde en god løsning hvor vi alle kan være med

være rigtig flot hvis vi kan være fælles her i folketinget

jeg kommer med vores ændringsforslag da jeg godt ved at vi højst sandsynligt vil gå en hel del videre end mange andre partier har lyst til på det her område men som forslaget ligger lige nu og her

jeg konstatere at vi ikke kan støtte det men vi glæder os meget til at komme ind i udvalgsarbejdet og til at hjælpe med at komme med en mere direkte implementering af

man vælge løsninger som gør alting billigere i kommunen og samtidig faktisk

store miljøforbedringer for eksempel

meget vigtigt at offentlige indkøb bliver et aktivt redskab som kan bruges politisk

i dag været glad for at høre at der

fra især venstres side er blevet sagt meget tydeligt at

så langt er vi i hvert fald enige det skal ikke være en teknisk beslutning men en politisk beslutning de ændringer der ligger fra dengang vi sidst behandlede den her

om de trækker lidt i den retning at det ikke længere er politikerne der bestemmer om

stilles de her krav men at det mere bliver en slags teknisk vurdering af om man nu

lever op til kravene og det vil gøre det meget bureaukratisk for indkøbere der sidder og skal forholde sig til jeg ved ikke hvor mange sager at de lige pludselig skal til at læse sig igennem rigtig rigtig mange sider jeg kan også se at moderniseringsstyrelsen i et notat

vurderer at det ligefrem vil kunne føre til at

ikke lever op til kravene alligevel får

opgaverne og sådan som jeg har hørt debatten i dag

tror jeg ikke det er intentionen at

undergrave kravene men at det i stedet for skal være et politisk valg og at vi derfor samtidig med

også sikrer at der ikke kommer bureaukrati hvis man

få verificeret anden dokumentation vi har lige set en stor

helt afgørende at der er noget verifikation af det folk kommer og siger jeg synes

det er ret afgørende at en kommunal indkøber

skal leve op til en kommunes beslutning er tryg ved det

at det var intentionen med det her jeg synes det ville være rigtig fint hvis

gerne vil have at det ikke behøver kun at være mærker men at det

vælge det men at det i sidste ende er kommunen der

afgør om om noget lever op til til kravene eller lever op til at kunne kaldes anden passende dokumentation

så vi får noget der er ubureaukratisk og og let og

er så mange penge at det kan dreje samfundet i den ene eller den anden retning alt afhængigt af hvordan man bruger pengene

mere social og miljømæssigt bæredygtig retning og det giver eus udbudsdirektiv

en fantastisk mulighed for udbudsdirektivet blev vedtaget i og fjorten og skal implementeres i dansk lov inden den første april to tusind

igennem en gang før for godt og vel et halvt år siden

så der havde egentlig været tid nok til at forbedre det her

i mange af mine kollegers øjne øjne

naturfredningsforening mellemfolkeligt samvirke

udbudslovsudvalget hverken har været repræsentanter for udviklings menneskerettigheds eller miljøorganisationerne og heller ikke miljøministeriet har været repræsenteret

og tage nogle brede samfundshensyn

i udbudslovens formålsparagraf at vi ønsker at understøtte hensyn til mennesker miljø beskæftigelse og den samlede økonomi herunder en fair skattepraksis

på vegne af sf stille et ændringsforslag om

at samarbejde med virksomheder som de ved snyder på vægten eu direktivet

at ignorere fuldstændig her alene pris omkostninger og bedste forhold mellem pris og kvalitet

det er et stort tab

særlig positivt på det jeg håber det bliver lavet grundlæggende om

som vi kunne gøre rigtig mange gode ting med hvis vi bare var lidt mere fremsynede

forhold til at bruge samfundets

kigget på det og så godt som alle anbefalinger fra det udvalg har regeringen

jeg kommer ind på lige om et øjeblik hvor man ikke helt følger anbefalingen men ellers følger man jo anbefalingerne over hele linjen

har været arbejdet i bund med alt det her hvorfor er det så vigtigt jo hvis vi skal have private virksomheder involveret i de her udbud på et kvalificeret grundlag hvis vi skal have mest muligt ud af vores skattekroner hvis vi skal

til vores private virksomheder så er det vigtigt at

regner man jo med at det kan generere besparelser på otte hundrede million

det er fuldt indfaset i to tusind og sytten otte hundrede million kroner

forslaget her afslutningsvis

også være en bureaukratisk byrde at man skal være tilsluttet et mærke for

også opfordre regeringen til at vi får evalueret det

i forhold til bureaukratiet der er i kommunerne og får sikret

gerne gøre livet lettere for virksomhederne så derfor er vi for regeringens

der kommer en fælles overlægger en fælles europæisk paraply

men man skal ikke gøre sig helligere end alle mulige andre ved at man på kommunens vegne

at vi skulle være med i de forskellige mærker for det

med til at drive nogle gode processer frem men det må være frivilligt om man går med

de overordnede rammer for en effektiv konkurrence om de offentlige indkøb det kommer til at sikre gode indkøb og også reducere omkostningerne ved udbuddet udbudsloven vil reducere omkostningerne ved udbud markant både for det offentlige og for det private vi forventer at virksomhedernes omkostninger ved udbud bliver reduceret med halvfjerds million kroner om året og at udbudsomkostningerne for det offentlige bliver reduceret med cirka to hundrede og

op imod otte hundrede million

når loven er fuldt indfaset det er en virkelig god dag for det danske samfund for her beviser vi netop at vi gennem at bruge markedet på en fornuftig måde også kan få mere ud af de penge som vi bruger

grund skåret ind til benet handler den nye lov om at skabe rammerne for at hverken det offentlige eller virksomhederne spilder tid kræfter og penge på dårlige udbud lovforslaget her er jo baseret på det produkt som et enigt og bredt sammensat udbudslovudvalg med deltagelse af både det offentlige og erhvervslivet har udarbejdet og en lang række ordførere har jo allerede været inde på

der jo som mange har været inde på rigtig store summer på spil tilsammen køber de årligt ind for cirka tre hundrede milliard svarende til omkring en sjettedel af danmarks bnp

vi har en god ramme for indkøbene det er regeringens ambition at vi skal have en dansk udbudslov der i videst muligt omfang fører til større klarhed forenkling og fleksibilitet med lavest mulige udbudsomkostninger for såvel ordregivere som virksomheder

der fortsat er tale om et noget komplekst regelsæt fordi vi implementerer som nogle også været inde på i dag et omfattende og detaljeret eu direktiv men en dansk udbudslov skaber i sig selv en større klarhed om hvad reglerne vil indebære fordi en række regler samles i én lov og fordi lovbemærkningerne bidrager til at gøre reglerne nemmere at forstå det gør også at det bliver nemmere at bruge i praksis der skabes også større klarhed på en række områder hvor der har været tvivl om mulighederne for at ændre en kontrakt under dens løbetid for virksomhederne indebærer lovforslaget en række forbedringer blandt andet indebærer lovforslaget et krav om at den offentlige ordregiver i udbudsmaterialet skal beskrive den valgte evalueringsmetode

sikrer også forenkling blandt andet går vi helt væk fra en annonceringspligt for visse mindre indkøb og virksomhedernes dokumentationspligt lettes ved at det fremover som udgangspunkt kun vil være den vindende virksomhed som skal indsende fuld dokumentation

når det generelt bliver nemmere for virksomhederne at deltage i udbud gavner det især de små og mellemstore virksomheder altså

indeholder også konkrete initiativer rettet mod smverne vi forpligter det offentlige til at overveje om en opgave kan opdeles i mindre dele og vi begrænser hvor store krav man må stille til virksomhedernes omsætning alt sammen rigtig gode og nødvendige tiltag som man jo også

at stille krav om bestemte mærker det kan gøre det nemmere for det offentlige

miljøkrav og gøre det nemt for virksomhederne at dokumentere at de lever op til kravene i mærket

det vigtigt med en effektiv konkurrence om de offentlige opgaver hvor også mindre virksomheder kan være med regeringen foreslår at det offentlige altid skal acceptere anden passende dokumentation for at virksomhederne lever op til kravene

lad mig slutte af med at sige at de nye regler også giver større fleksibilitet det offentlige får bedre mulighed for at gøre brug af dialog med de private virksomheder det er til gavn for alle det sikrer at vi får mest muligt for vores skattekroner og det giver virksomhederne

lad mig så også kvittere for mange af de bemærkninger der er faldet under debatten og sige at

i min verden indbyder jeg selvfølgelig til en dialog om om det spørgsmål der er rejst i forhold til

radikale venstre og en række andre partier og jeg vil sige jeg har nogen som helst interesse i at vi skal lave et bureaukratisk monster i forhold til det kommunale danmark

faktisk overbevist om at det her udmærket kan finde en løsning under udvalgsbehandlingen jeg vil i hvert fald gerne her i dag signalere

går ind til den debat med helt åbent sind for jeg mener at den her lov er for vigtig til at vi skal have en lang politisk diskussion om et punkt som

altså ville kunne få en situation her hvor man

komme til at vælge leverandører uden at de

eller de samme krav som mærkerne gør og det vil jo undergrave vores mærkningsordninger jeg vil bare høre om ministeren anerkender det altså at man ville kunne stå i en situation hvis man som ordregiver skal forholde sig til

er intentionen for mig som minister ikke er at vi kommer i den situation og så må det jo blandt andet være mig

men når det så er sagt har jeg også læst høringssvarene og jeg vil vurdere at det her er et vigtigt tema selvfølgelig men i forhold til hele det meget ambitiøse forslag som der lader til at være en rimelig bred opbakning til her i folketinget så tror jeg

hele spørgsmålet om passende dokumentation og hele det spørgsmål som nu er rejst i den her debat i dag bedre og det tror jeg altså godt man kan gøre i spørgsmål til mig som minister som jeg får mulighed for at besvare eller gennem det som vi har diskuteret

indlevering af elektroniske udbudsdokumenter

i øjeblikket ikke ser ud til at være klare og være offentliggjort inden den første januar to tusind og seksten og det giver selvfølgelig

en virksomhed som dem nogle udfordringer set i forhold til

bliver belyst specielt i forhold til den kritik der har været og den bekymring der har været hos amgros som jo

har gennemgået hvor mange penge det offentlige og

private virksomheder kommer til at få i besparelser så må man jo også have det med i billedet men det

medicin og de bekymringer der er rejst i dag

til se på jeg kender ikke helt præcis de konkrete spørgsmål men det tror jeg bliver klogere på

hvor lang tid der skal gå må man jo tage en drøftelse af og det

heller ikke villig til lige i dag at give et svar på men ja jeg ser med åbent sind på at

det så er der er passende dokumentation og hele det her spørgsmål om

et meget stort administrativt system kommunerne bliver pålagt

at pålægge kommuner mere administration end absolut nødvendigt så jeg tror vi alle sammen deler den interesse

jeg hånden frem til at sige at det tror jeg sagtens man kan få lavet en præcisering af som gør at

at reglerne om kravene til den finansielle sektor i grønland skærpes med hensyn til kapitalkrav og likviditet og oplysningskrav så der stilles de samme krav i grønland som i danmark og resten af eu det er der stor opbakning til i grønland da det jo er vigtigt i forhold til at sikre lige vilkår for de grønlandske pengeinstitutter når de skal tilvejebringe kapital og likviditet på

vurderingen af de grønlandske pengeinstitutter og derfor kan det jo også

idet vi hæfter os ved at forslaget også støttes af det grønlandske selvstyre og hilses velkommen i grønland så støtter socialdemokraterne

fra den radikale ordfører martin

som en del andre lovforslag blev stoppet af et folketingsvalg lovforslaget som

har til hensigt at bringe grønlandsk finansiel lovgivning i overensstemmelse med internationale standarder

vil dermed øge tilliden til grønlandske finansielle institutter og dermed bidrage til at fremtidssikre muligheden for fortsat grønlandsk finansiering af grønlandske virksomheder og grønlandske private husholdninger det er vigtigt for dansk folkeparti at sikre en fornuftig udvikling af grønland og en fornuftig udvikling for den grønlandske befolkning og det er vores klare overbevisning at nærværende lovforslag bidrager hertil hvorfor vi kan støtte forslaget

der lovgivningsmæssigt ikke er overdraget til grønland og derfor er det os i folketinget der skal vedtage lovgivningen

og det giver rigtig god mening at de regler som vi har aftalt skal gælde i eu også skal gælde for grønland for

at den finansielle sektor gøres mere modstandsdygtig over for økonomiske

og det er selvfølgelig problemstillinger der

detaljer med forslagets materielle indhold

som alle jo er bekendt med en lille let sag på kun fem hundrede og femten sider som jeg er sikker på at vi kan eksaminere hinanden mange gange under udvalgsarbejdet men det vil jeg så afvente i

bare konstatere at vi støttede lovforslaget da

et par ord med på vejen vi har faktisk forsøgt at advare vores grønlandske kolleger mod den her lovgivning

at den eu lovgivning der efterfølgende vil blive gennemført gennemføres af den danske regering gennem bekendtgørelser ligesom man ved kongelige anordninger vil ophæve de gamle regler som så bliver overflødige det betyder at det grønlandske parlament ikke får nogen indflydelse på gennemførelsesreglerne de får dem til høring men de har ingen bestemmende indflydelse

er ingen vetoret det andet er selve princippet i det her lovforslag hvor der er givet nogle forbedringer men der er altså også den betingelse at hvis man først har skrevet under på det her

har man ikke mulighed for at stille mere vidtgående krav end det fremgår af eu reglerne og den

der ligger bag de krav eu stiller til bankerne er ikke noget værn imod en ny finanskrise det kunne tænkes at man i grønland havde lyst til at stille mere vidtgående krav til bankernes kapitalbeholdning likviditet tilsyn og så videre

der ligger i eus regler og den mulighed er man afskåret fra medmindre man kan overbevise

men faktisk otte og tyve eu lande for man skal jo altså også overbevise den danske regering hvis reglerne skal laves om og det er stort set umuligt i betragtning af at danmark allerede har vedtaget de samme regler hvilket enhedslisten som bekendt

gerne vil advare vores grønlandske venner resultatet er at de i grønland kommer til at aflevere helt afgørende suverænitet over deres finanssektor til eu uden udsigt til at vinde den tilbage medmindre de

ligger nok ikke lige

vi beklager selvfølgelig at det ikke er lykkedes at overbevise vores grønlandske venner om at det ville være fornuftigt at holde sig uden for dette lovkompleks og i stedet indføre de fornødne regler gennem selvstændig beslutning i inatsisartut så ville man nemlig bevare muligheden for at gå videre og vedtage en mere progressiv lovgivning

skrøbelige grønlandske økonomi taget i betragtning men vi må selvfølgelig tage til efterretning at det grønlandske folks repræsentanter ønsker denne lovgivning

jo ikke er tale om at der sker krænkelser af arbejder eller menneskerettigheder så vil vi med denne kærligt mente advarsel stemme for

grønlandske finansielle sektor skal være konkurrencedygtig og være i stand til

blandt andet sikres ved at implementere de her eu regler

inatsisartut støtter sf

ikke altid har mulighed for selv at være med til at påvirke men lige præcis

og man er ligesom blevet enige om at man gerne vil støtte dette lovforslag lovgivningen i grønland på det finansielle område er baseret på dansk og international regulering ikke mindst eu regler og en ensartet regulering skal sikre at lovgivningen i grønland følger internationale standarder og dermed skaber større sikkerhed om hvilke regler der gælder for investeringer i grønland det handler om at skabe en konkurrencedygtig banksektor i grønland og investeringsvenlige rammer med klare aftaler da det er det som kommer det grønlandske samfund til gavn en vedtagelse

vil bringe den grønlandske finansielle lovgivning i overensstemmelse med den seneste internationale regulering på det finansielle område

jeg vil også gerne på vegne af min grønlandske folketingskollega aleqa hammond fra siumut

og vi er jo selvfølgelig opmærksomme på ikke at afgive for meget suverænitet

at skabe vækst i grønland og skabe

for grønland dermed sikres det at der gælder regler for grønland som tilpasset de grønlandske forhold svarer til de regler som gælder i danmark i medfør af crr på det finansielle område er grønland og danmark praktisk taget i union med hinanden af hensyn til den finansielle stabilitet og tilliden til de grønlandske banker er det derfor vigtigt at de regler og det tilsyn der er gældende for de danske banker

med crr ordningen styrkes reguleringen tilsynet og risikostyringen i den grønlandske banksektor til gavn for den finansielle stabilitet samtidig sikrer det en øget beskyttelse af indskyderne og lige konkurrencevilkår som følge af ensartede finansielle krav til institutterne bestemmelserne i crr regulerer blandt andet opgørelsen af kapitalgrundlaget kapitalkrav store eksponeringer likviditet gearing og

og for at sektoren kan tilbyde finansiering til virksomheder husholdninger på konkurrencedygtige vilkår et ensartet regulatorisk og tilsynsmæssigt system er også vigtigt i forhold til de vilkår som grønlandske institutter vil blive mødt med på de internationale finansielle markeder når der skal tilvejebringes kapital og likviditet det er derfor vigtigt at den finansielle lovgivning i grønland er opdateret i den forbindelse vil jeg også meget gerne kvittere for et konstruktivt samarbejde med de grønlandske myndigheder

på at det her jo er en genfremsættelse af lovforslaget som ikke nåede at blive tredjebehandlet i forrige samling som følge af folketingsvalget

jeg ser frem til en god udvalgsbehandling og beklager at jeg

landsting helt korrekt men jeg håber man kan bære over